ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

her i folketingssalen men så meget desto bedre er det at vi så gør det nu tre uger før vi skal til session i reykjavik det gode og tætte samarbejde der har været mellem ministeren nordisk råd og nordisk ministerråd lover godt for fremtiden

lakmusprøve synes jeg på dette samarbejde og med stor succes synes jeg da de ændringer vi i budgetgruppen ønskede blev imødekommet

vi ikke været så vant til i nordisk råd vil jeg sige der har været megen fokus på globaliseringsinitiativet i de forløbne år og det

der også blive i de kommende mange år da det jo er et yderst vigtigt område ikke bare for danmark men for hele norden her er virkelig et område hvor vi i fællesskab kan udrette meget mere

der er ikke tid til at komme ind på alle de emner som vi i nordisk råd har beskæftiget os med men jeg vil prøve at komme omkring så mange som muligt på den tid jeg har til rådighed og så håber jeg at mine kollegaer måske dækker nogle af de områder jeg ikke når under globaliseringshatten har der blandt andet været fokuseret på en grøn erhvervsstrategi og også klima og miljødebatten har været stærkt repræsenteret ved at man forlængede den nordiske klimagruppes mandat

af norden ved expo to tusind og ti i shanghai med en klima og energidag er et andet af de tiltag jeg hilser velkommen

i norden meget langt fremme på disse områder og derfor er det meget vigtigt at vi også kommer ud i verden med det på globaliseringsforummet i maj understregede de nordiske statsministre også vigtigheden af to fremadrettede strategier henholdsvis på det nordiske elmarked

nedsættelsen af en taskforce som skal komme med forslag vedrørende grøn vækst

det virkelig giver mening at gå sammen om som region fordi det vil give vækst og fremgang i hele norden uddannelse har også været et stærkt punkt i det forgangne år og vil fortsat være et af dem vi skal fokusere på

i norden der skal skaffe os mad på bordet i fremtiden vi kan ikke konkurrere med østlandene og de asiatiske lande på lave lønninger derfor er det afgørende at vi får udviklet det der er mellem ørerne på os alle sammen her er det også vigtigt at vi ser på den demografiske udvikling der sker i norden og støtter op om yderområderne grænsehindringer har i år som i de forgangne tyve år været et højt prioriteret emne

sommer nedsat en ekspertgruppe under ministerrådet for arbejdsliv som det næste halvandet år vil gennemgå området vedrørende social sikring og beskyttelse

skal her lægges vægt på at dér hvor der er hindringer

sørge for at der sker en ordentlig oplysning så man i hvert fald ved hvad man går ind til hvis der er en hindring man har heldigvis også ligeledes forlænget grænsehindringsforummets mandat

to tusind og tretten vi har i nordisk råd særlig gjort ministeren opmærksom på at der ofte opstår nye hindringer når landene implementerer lovgivningen forskelligt

sikker på at nordisk ministerråd nu hvor vi har gentaget det adskillige gange vil være meget opmærksom på med hensyn til budgettet har jeg allerede omtalt at vi på det første møde har haft en god og konstruktiv dialog

ikke færdige men jeg er sikker på at enderne

lettere end tidligere år da det budgetforslag vi fik

gerne endnu en gang takke ministeren for vi har også fået lovning på at det bliver lettere at gennemskue regnskabet fremover hvilket også vil bidrage til at det bliver lettere for nordisk råd at prioritere og eventuelt omlægge budgetterne på en mere fornuftig og gennemskuelig måde vi kan ikke tale nordisk råd uden også at komme ind på arktisk samarbejde der sker enormt meget i det arktiske område i disse år ikke mindst på grund af klimaforandringerne det er en utrolig stor udfordring som vi bør være meget opmærksom

men også udfordringen med den øgede trafik af krydstogtskibe i farvandet hvis dybder ikke er opmålt endnu

meget lille beredskab der hvis en ulykke opstår

vi kan selvfølgelig selv gøre meget via arktisk råd men også gennem den internationale skibsorganisation skal vi sammen i norden presse på for at vi får nogle ordentlige regler som gælder for alle

på økonomi og finanspolitikområdet

den krise der har ramt hele verden har ramt meget forskelligt i nordiske lande og det har vi også haft mange gode debatter

i nordisk råd det nordiske projekt om bekæmpelse af international skatteunddragelse som vi startede i to tusind og seks er fortsat en succes vi har i den anledning høstet ros fra oecd

er de nordiske lande blandt dem der har indgået flest aftaler jeg synes det er endnu et vigtigt område hvor vi står bedst samlet som region pengestærke folk og firmaer skal ikke kunne shoppe fra land til land og lade ubetalte skatteregninger ligge tilbage efter sig

det retspolitiske samarbejde udvikles også hele tiden rent praktisk sker det ved et tæt samarbejde om organiseret kriminalitet mellem vores politi og toldmyndigheder og i en udvidet gruppe i østersøtaskforce hvor også de baltiske lande og tyskland og rusland deltager

jeg vil komme ind på er menneskehandel her har nordisk ministerråd forstærket det regionale samarbejde i norden og også med de andre nabolande vi kan nå meget længere hvis vi står sammen om dette og jeg er sikker på at fru line barfod vil tage det op under sit indlæg da det heldigvis er lykkedes os at få hende placeret på formandsposten for bspc altså den baltiske forsamlings arbejdsgruppe som har fokus på netop dette område i år

stiltiende se på at der foregår handel med mennesker i vores lande og igen vil sammenhold gøre os stærkere og give os mulighed for at agere samlet afslutningsvis vil jeg sige at hele ideen med det nordiske samarbejde er at da vore lande

og har samme type velfærdssamfund giver det god mening at arbejde tæt sammen på at give vore befolkninger de bedste betingelser for at stå godt rustet i fremtiden internt i nordisk råd bruger vi

for borgerne

det kan virke lidt underligt på folk som ikke arbejder i nordisk råd men alle os der er i nordisk råd ved nøjagtig hvad

mener når vi bruger det udtryk det arbejde vi sætter i gang i nordisk råd

regne med at skatteyderne synes det er en god idé at bruge penge på det nordiske samarbejde

give mening for den enkelte borger i norden at

mærke forbedringerne som sagt er der mange andre områder jeg kunne nævne men jeg håber at de bliver dækket af mine kollegaer fra de andre partier

eneste sving på tognettet og hver eneste jernbanebro i danmark og om herre niels sindal kan man

grundlæggende som sagt enige i redegørelsen jeg vil trække nogle enkelte punkter frem først om

vel egentlig ikke så meget om at der skulle satses i forhold til det nordiske

lidt utilfredshed med det statsministeren føles

nordiske styrkepositioner uddannelse forskning informationsteknologi og så videre så jeg synes helt klart at det er rigtigt at der bliver satset i forhold til globaliseringen men jeg sige til ministeren og andre

det det handler om nemlig en merværdi i forhold til det nordiske samarbejde så vi alle sammen føler et ejerskab til det

jo i bund og grund også handler om at vi kan få noget mere vækst og dynamik

tvivl om at jo mere ubureaukratisk vi kan gøre det

helt afgørende jeg skal vende tilbage til det på et senere tidspunkt

synes der har været en god dialog med ministeren jeg synes der har været

det vi som delegation er kommet

jeg er blandt dem som synes at vi skal prioritere det nordiske samarbejde

blandt dem som synes at det også fint at der bliver brugt penge i og for sig også mange penge på området men vi skal også kunne dokumentere

er nemt at gennemskue skyder vi i realiteten os selv og dermed det nordiske samarbejde i foden så det her

forsøg på at sikre

det rent faktisk

man skal følge rådets anbefalinger hvis der ikke er særlige omstændigheder

min påstand er at det siden det officielt blev nedlagt

kan fungere på den ene og på den anden måde men sådan opleves det i hvert fald ikke af os der arbejder med

ikke sådan af organisationerne hvad enten det er forbrugerorganisationerne

at vi får sat det på dagsordenen ud over de nordiske lande for det er der rent faktisk ikke så mange andre der vil og kan

nogle grænsehindringer som opstår fordi der ikke er en

når vi skal implementere de mange direktiver

men jeg har en klar fornemmelse af det jeg har tilbagemeldinger fra både erhvervslivets organisationer forbrugerorganisationer og hvis der er et gran

er det jo helt tåbeligt og så er det jeg synes vi skal prøve at tage fat på det så skal jeg

det forandrer sig det er meget naturligt er sådan da jeg startede medlem af ministerrådet var vi tolv lande der sad i ministerrådet så blev vi femten

det europæiske samarbejde i højere grad udvikler sig til også et regionalt samarbejde

bruge ret lang tid på at finde masser af eksempler på at regionalt samarbejde har haft stor betydning eksempelvis for middelhavsregionen jeg mener faktisk

mange situationer steder hvor vi faktisk er enige om i

fald en overordnet dagsorden og derfor tror jeg på at vi skal blive bedre til at samarbejde og koordinere eu og måske hele østersøsamarbejdet i en europæisk kontekst jeg tror rent faktisk at

folkelig forståelse for det nordiske samarbejde

tid hvor globaliseringen buldrer frem er det rart at have nogle venner lidt tæt på

jo ikke noget vi skal ud at dyrke kunstigt og opfinde kunstigt

samarbejde derfor er det for mig vigtigt at vi fastholder det nordiske samarbejde

ikke ved at vi spiser mange gode middage og har mange gode kulturbesøg og alt muligt

at det nordiske samarbejde rent faktisk også

en forskel i den globale udvikling

slutte af med at sige tak for redegørelsen tak for samarbejdet og specielt

jeg mig til det samarbejde der skal være næste år som jeg har på fornemmelsen

det har været globaliseringen og den økonomiske krise som har stået i højsædet

med god grund det er nu engang den verden vi lever

få sat norden på verdenskortet og vise bæredygtighed og fremsynethed alt lige fra uddannelse erhvervsstrategi klima miljø beskæftigelse ligestilling og kan vi så samtidig få sat en grøn vinkel på alle projekterne er det

gevinst mere hvad angår krisen i norden og især i island er der sagt meget de seneste år jeg skal undlade at

går i den rigtige retning efter flere års tilbagegang grænsehindringer er jo mange ting formandskabet og flere udvalg har i nordisk råd haft sat fokus på grænsehindringer nogle grænsehindringer opstår jo kun fordi

hver gang vi kan få gjort op med en eller anden lille tåbelighed i den her sammenhæng ja så bliver det nemmere at være nordbo vi skal på alle måder prøve at nå sammen vi skal bruge hinandens uddannelser og kompetencer men også gøre det nemmere at bo at købe sælge og leve i norden om det så gælder sociale ydelser eller for

er nok en af de største udfordringer

og det de fører med sig bare for at nævne én ting

den øgede sejlads med både gods og krydstogtskibe med mange tusinde mennesker om bord og med et farvand som er ukendt og slet ikke målt op er der stor risiko for katastrofer

et stort område uden reel redningstjeneste

bedste fald nå frem i løbet af en døgn tænk bare et par dage tilbage hvor et passagerskib

kun ti km syd for lolland

er til stede på kort tid og på lykkelig vis får reddet alle personer om bord

stå og se at ilden tager over og redningsmandskabet må lade skibet udbrænde

fra kysten med masser af skibe og beredskab hvad kan der så ikke ske oppe i det høje nord med langt til alting så det er virkelig et område vi skal finde internationale løsninger

lad mig så også takke for det der allerede er gjort

det store arbejde som vores tidligere formand

danske delegation herre niels sindal har lagt

engagement et arbejde og en viden jeg ser op til og gerne vil takke ham for at have delt ud af så til den nye formand

nu er der jo meget andet i det nordiske samarbejde som hele tiden er til diskussion

tænker jeg på kulturområdet med blandt andet de store forfattere og filmfolk som vi kan støtte op om

danmark er i særklasse hvad angår uddannelsespladser for det øvrige norden men vi skal også have gjort op med læger der fejlopererer i ét land og uden videre kan fortsætte i et andet nordisk land dagen efter

i nordisk råds medborgerudvalg haft stor fokus på et større og stigende fænomen som hedder uledsagede mindreårige

og som så lige pludselig er væk igen uden at vi fra myndighedernes side ved hvor de bliver af finder de deres familier og får en ny start på livet bliver de optaget i bander og bliver brugt til kriminalitet eller værst af alle scenarier bliver de solgt til prostitution verden over vi ved det simpelt hen ikke så her har vi en opgave ud over alle grænser i mere end en forstand de fortjener vores hjælp og vores støtte til et bedre liv til sidst vil jeg gerne takke ministeren og deltagerne i den danske delegation for hver især at

og der er da også mange formuleringer i redegørelsen som vi i sf er ganske enige i

og stærkt forankret i befolkningen

berører mange områder af samfundet

virksomhed i deres hverdag

knytte nogle generelle kommentarer til nogle af de forskellige indsatsområder som er omtalt i redegørelsen

heller ikke jeg kommer rundt omkring det hele men tager nogle stykker ud og kommenterer

nordiske globaliseringsindsats

vi tilfredse med at vi ruster norden bedre til at håndtere globaliseringens udfordringer og muligheder og at indsatsen bygger på nordiske styrkepositioner som veludviklede uddannelsessystemer ekspertise på forskning evnen til at udnytte informationsteknologi og kreativitet på innovationsområdet

kommer til at ske rigtig meget med udviklingen i arktis både hvad angår klimaændringer og hele spørgsmålet om de oprindelige folks levevilkår

økonomiske og kulturelle udviklingsmuligheder det er et vigtigt fokusområde og derfor

var det også ret skuffende at statsministeren kun havde nogle ganske få ord om regeringens arktiske politik med i sin åbningstale i folketinget her i sidste uge

i det nordiske samarbejde og det er rigtig udmærket med fælles aktiviteter og at disse aktiviteter indarbejdes i så vel nordisk ministerråd som i de enkelte fagministres aktiviteter vedrørende ungdomsarbejdet vil

vi i danmark har en stor udfordring med at fastholde befolkningen og skaffe beskæftigelse i yderområderne ja så gælder samme udfordringer naturligvis også i nordens yderområder og jo mere vi kan inspirere hinanden og lære af hinanden

her vanskelige område

medborger og forbrugerudvalg har man stillet forslag om at der skal udarbejdes en mangfoldighedspolitik inden for det nordiske samarbejde der også skal omfatte ligestilling og ligebehandling med hensyn til køn etnisk oprindelse religion tro handicap alder og seksuel orientering

man laver ligestillingspolitik på den måde sådan at det skal indgå som en integreret del af en mangfoldighedspolitik fordi vi

fungere som som en slags skyggetante derfor har den venstresocialistiske gruppe ikke være

politiske helikopter og bevæger os derhen hvor man som parlamentariker får et dybere indblik i de konkrete sager

er medlem af kontroludvalget

og hvor man har meget vanskeligt ved at gennemskue

hvad det egentlig er der er hele grundlaget

en overenskomst om at det skal der gøres noget ved fordi

år tilbage da man ændrede strukturen

gå ud over forbrugerpolitikken når man nedlagde det som et eksakt ministerområde

er desværre blevet bekræftet

miljøudvalget vi har i flere år arbejdet på at

men det er meget meget vanskeligt at komme nogen vegne jeg tror at hvis vi havde haft et regulært ministerråd på området

er selvfølgelig stadig væk mit håb at vi også kommer et skridt længere og

ministerråd eller en minister man og sige

skal rundt omkring den lidt mere negative del

der påkalder sig opmærksomhed for danmarks vedkommende

nærmest betegne det som en skamplet det er den sag der handler om at danmark som praksis hjemsender nordiske statsborgere hvis de får brug for sociale ydelser i for eksempel finland island norge udviser man kun nordiske statsborgere hvis disse enten er dømt for strafbare kriminelle handlinger eller udgør en trussel mod samfundssikkerheden derfor har det været pinligt for det nordiske samarbejde at danmark kommer til at brillere med sin nidkære og usolidariske praksis som man har indført vi har tidligere stillet skriftlige spørgsmål til både statsministeren og integrationsministeren i sagen uden at der er kommet noget ud af det

har integrationsministeren for kort tid siden nægtet at mødes med

intet behov så for sådan et samråd det kunne jo tænkes at nordisk råds medlemmer havde brug for sådan et samråd og jeg vil godt spørge samarbejdsministeren om det er

hvor de radikale enhedslisten socialdemokratiet og sf har indkaldt integrationsministeren til

åbent samråd i folketinget hvor ministeren blandt andet skal gøre rede for de aftaler

til grund for de nordiske landes samarbejde om de nordiske borgere

de ikke er statsborgere i kønt er det ikke og i nordisk råd mener mange faktisk at danmark handler i strid med den nordiske konvention når nordiske statsborgere udvises fordi de ikke kan forsørge sig selv sf mener faktisk ikke at danmark er på rette kurs i den konkrete sag og det er i hvert fald ikke den slags handlinger der bidrager til at knytte bånd mellem de nordiske lande som man ellers

stærkt opfordre samarbejdsministeren til at ministeren vil lægge op til et samarbejde om at danmark nu begynder at sigte efter en fælles nordisk kurs så vi kommer på omgangshøjde med de øvrige nordiske

lande derfor håber jeg da også at ministeren her i

knytte nogle kommentarer til den konkrete kritik

konservative er arbejdet med globalisering og en grøn klima og erhvervsstrategi meget vigtigt det understøttes af de nordiske globaliseringsinitiativer hvor energi har en central rolle topforskningsinitiativet retter sig blandt andet imod

nye energieffektive teknologier gennem et øget samarbejde mellem myndigheder forsknings og innovationsmiljøer samt erhvervslivet initiativer

energi og transport skal øge effektiviteten og udviklingen af grønne drivmidler til transportsektoren vi har en vision om elbiler i norden og vi vil gerne skabe en webportal som udstiller nordisk teknologi forskning og vore løsninger

bæredygtigt energiforbrug den skal også skabe synergi mellem de nationale udviklingsprogrammer og bidrage til at norden kan blive en ledende region inden for klima og energi det danske formandskab

også sat fokus på klimavenlige løsninger i de arktiske egne og tyndtbefolkede områder med miljøvenlig transport vedvarende energi energieffektivisering og velfungerende energimarkeder det er derfor glædeligt at statsministrene allerede har vedtaget to fremadrettede projekter det første omhandler udvikling af

nordiske elmarked og det andet drejer sig om en nedsættelse af en taskforce for grøn vækst centralt i de nordiske velfærdssamfund står også uddannelse på uddannelses og forskningsområdet eksisterer der et stærkt nordisk samarbejde danmark har vægtet at det styrkes yderligere nordiske uddannelser skal fortsat være i verdensklasse men vi skal også have nabosprogsindlæring øget forskermobilitet samt tættere forsknings og innovationssamarbejde derudover bør vi prioritere følgende et øget nordisk samarbejde om arktiske spørgsmål herunder råstofudvikling en indsatsenhed for militær og civil stabilisering et nordisk havovervågningssystem

og skibskatastrofer

er vi altså allerede nået langt og vi sætter pris på den gode ånd og vilje der er i

derved haft mulighed for at præge det nordiske samarbejde rigtig meget

redegørelsen kommer ind på en lang række områder hvor der er

indsatser det er en række relevante samarbejdsområder mener vi i radikale venstre og vi er enige i det meste

jeg vil forsøge at supplere de øvrige ordførere da jeg heller ikke kan nå at komme ind på alle temaerne når vi arbejder i det nordiske gør vi det under den paraply der hedder nordisk merværdi det politiske arbejde skal bidrage til mere nordisk samarbejde mere nordisk værdi det er helt rimeligt at de områder der bedst arbejdes med nationalt skal

eller andre tages op i den sammenhæng

kan løses som politiske opgaver i det nordiske rum skal tages op her en del af redegørelsen drejer sig da også om globaliseringsinitiativer altså norden og verden der var sat tres million

tusind og ni og halvfjerds million kroner i to tusind og ti og i radikale venstre synes vi

hvor ideen om globaliseringsinitiativer faktisk kom fra nordisk råd

ministerrådet tog ideen positivt til sig

og videreudviklede den globaliseringstiltagene har i høj grad bestået af tiltag der viste verden hvad norden har gang

at vi i radikale venstre meget gerne vil være med til at markedsføre norden for de cirka halvfjerds million kroner om året det

det siger sig selv at der skal være substans at markedsføre

skal fortsat fortsat gå til substansen nemlig samarbejdet jeg har sagt det fra denne talerstol tidligere men det kan ikke siges tydeligt nok så

det med beløbsstørrelsen er kun en del af diskussionen vedrørende globaliseringsinitiativerne det andet der også er meget væsentligt og

hvilke prioriteter ministrene har

særlig klart hvilke langsigtede politiske målsætninger der er med globaliseringsinitiativerne

efterlyser en langsigtet og åben strategi for

i administrationen af de forholdsvis få midler der er til rådighed for det nordiske samarbejde ja tak i redegørelsen omtales en række temaer

jeg frem til at alle ministre til stadighed fremover vægter arbejdet med det arktiske arktis er morgendagens potentielle konfliktområde hvis vi ikke i disse år laver aftaler indbyrdes aftaler som baserer sig på de folkeretslige principper her i dag taler vi så om nordisk ministerråds

og jeg vil nævne en jeg citerer fra redegørelsen opfølgning og udbredelsen af resultaterne fra nordisk forskning om udviklingen i arktis

klimaændringer i arktis og de oprindelige folks levevilkår

økonomiske og kulturelle udviklingsmuligheder dette er meget dækkende for meget af det vi står for

af ret omfattende dimensioner når vi tager klimaændringernes udvikling alvorligt og det gør vi

er ingen vej udenom de er der det er synligt for enhver blandt andet ved den grønlandske indlandsis vi løser bedre de her påtrængende vigtige opgaver når vi gør det sammen sammen i norden sammen med verden

det er nabosamarbejde og naboerne skal vi snakke med og derfor er de projekter vigtige set med radikale øjne ungdomssamarbejdet er vigtigt ungdomsarbejdsløsheden er stor i nogle af de nordiske lande lige nu

til alle tider lære af hinanden hvilke midler

i det mellemfolkelige arbejde der har været i mere end hundrede år blandt andet varetaget af og udtrykt gennem foreningen norden det er dette folkelige arbejde der stadig giver det nordiske samarbejde sin legitimitet derfor skal de folkelige bevægelser som for eksempel foreningen norden medinddrages i langt højere grad end tilfældet er nu nordplusprogrammerne

den måde de blev ændret på taget væk fra de folkelige organisationer der fordelte de bevilgede midler er behæftet med en række bivirkninger det er problematisk for samarbejdet at rødderne

mellemfolkelige organisationer ikke er en central del af samarbejdet det må vi altså se på

vi er både danskere nordboere og eu borgere og derfor er det vigtigt at vi gør vores indflydelse gældende når eu udarbejder tiltag som den tretrinsraket vi ser i disse år eus nordlige dimension eu’s strategi for østersøen og eus strategi for arktis den nordlige dimensions partnerskaber har deres styrke i at norden samarbejder med rusland og andre naboer det bør vi gøre vi bør bruge mange kræfter i det rum der hedder den nordlige dimension de to efterfølgende strategier har deres styrke i

det er nævnt i redegørelsen miljø og oprindelig befolkning og meget meget vigtigt norden har medejerskab

med de rettigheder og pligter der følger med

naturligvis norden der håndhæver og varetager de primære interesser i norden norden må naturligvis gøre sin indflydelse gældende også i eu på de her områder jeg vil slutte med igen at sige tak for samarbejdet og at jeg glæder mig

men det er bare ikke helt nok med alle de fine skåltaler hvis vi ikke også omsætter det til virkelighed i de her år er der rigtig meget brug for at vi faktisk gør noget ved det vi får lavet lange fine rapporter om norden som global vinderregion vi stoltenbergrapporten om hvordan vi kan få et forstærket sikkerhedspolitisk samarbejde og så videre

jo afgørende at det også bliver til noget

se at det ændrer noget

kan mærke det i deres hverdag det er ikke så vigtigt for mig om de er klar over at

det nordiske samarbejde jeg har for længst indset at

med at få journalister til at skrive om det nordiske

bare de mærker at der faktisk sker noget i deres hverdag at vi faktisk sammen løfter nogle af de kæmpe udfordringer som vi står over for og som vi vil være meget bedre til at løfte hvis vi gør det sammen

det jo være en forskel der kan mærkes jeg synes altså at det her går uendelig langsomt når man ser på hvilke muligheder vi faktisk har rapporten om norden som global vinderregion

det om til norden som en solidarisk region

hvis vi skal udnytte de styrker vi har i norden til at sikre at vi fortsat kan klares

vi ikke ender som en taberregion men det kræver jo at vi rent faktisk arbejder med den det kræver at

ministrene og ikke mindst at vi inddrager de mange folkelige bevægelser at vi tager

har været vores styrke

folkeligt engagement jo været en af de helt store afgørende styrker i det nordiske samarbejde de samfund vi har i dag er jo i høj grad udviklet af stærke bevægelser derfor skal

de bevægelser med det synes jeg nærmest er fraværende i de globaliseringsudspil som vi ser fra ministrene her savner jeg altså at man for alvor går ind og siger

bliver nødt til at få sat et nyt tempo

bliver nødt til at sikre at organisationerne kommer med at vi får de mange ideer

får befolkningerne engageret i

af store virksomheder der tjener en masse penge men hvor det meste af produktionen sådan set ligger i den anden ende af

elendige løn og arbejdsvilkår

det kommer folk i de nordiske lande til gavn eller er det vi gerne vil at vi får udviklet gode stærke arbejdspladser i de nordiske lande

skal der altså noget andet til end det vi ser i dag der er mange muligheder for

men det kræver altså at vi også begynder at turde tage de debatter og også

politiske debat om hvad vi gerne vil

er det vi gerne vil stå for at vi skal have flere indkøb af militært isenkram eller er det vigtige faktisk hvordan vi kan være med til at bidrage til at

mere fred og sikkerhed i vores region jeg synes at

østersøkonferencen og høre en række forskere stå og sige

kommet så langt i østersøregionen

at nogen af landene i østersøregionen der vil bruge militær magt mod hinanden

et kæmpe fremskridt at man ikke længere er bange for at vi begynder at bruge militær imod hinanden

det så er for nogle trusler vi står over for hvad er det så vi risikerer en af de store trusler som vi oplevede for nylig var finanskrisen hvordan er det så at vi sammen kan gøre noget for at sikre os bedre mod at nogle bankspekulanter er ved at vælte hele samfundet omkuld

fra den venstresocialistiske grønne gruppes at vi skal gå i gang med at se

der kommer nye konflikter der også kan sprede sig til vores lande

skal til at arbejde langt mere målrettet med konfliktløsning mægling

vi at vi får et stærkere fællesnordisk fredsinstitut som kan løse nogle af de mæglingsopgaver

en anden af de store udfordringer vi står over

er menneskehandel som jo i dag er større end den var i slavetiden eu regner med at der er omkring

slaver i eu hvoraf størstedelen bliver brugt til tvangsarbejde og en del af dem arbejder altså også i vores lande den arbejdsgruppe

og det som vi har draget som en af vores konklusioner

at menneskehandel og slaveri er et internationalt problem der skal internationalt samarbejde til men selve udnyttelsen af mennesker selve slaveriet foregår altså lige her lokalt

er udliciteret til et firma der så bruger illegal arbejdskraft og nogle gange i form af slaver

hvor der bliver gjort rent af slaver

det er noget af den mad vi spiser som er produceret

af thaifolk der er importeret til sverige

vi skal være modige nok til at gå ind og sige at det skal vi have stoppet det burde være muligt at stoppe slaveriet i vores højtudviklede lande i dag men det kræver altså en politisk vilje som det burde være muligt at finde

set på hvad vi gør indbyrdes i forhold til vores egne statsborgere som også andre har været inde på under debatten er det altså en skamplet at det er en dansk integrationsminister der er gået i gang med at udvise nordiske statsborgere og som ikke engang vil mødes med politikerne i nordisk råd for at forklare hvorfor hun gør det nu kommer hun så til at forklare det i et samråd her i folketinget og jeg håber at hun dér også vil forklare hvordan hun mener at det styrker det nordiske samarbejde

at mødes med politikere der er ingen der kan huske at det nogen sinde er sket før at en minister i det nordiske har afvist at mødes med politikere og jeg synes absolut ikke det klæder os at det oven i købet er en dansk minister og jeg håber da også at det er noget som samarbejdsministeren vil sørge for bliver diskuteret i regeringen altså at det absolut ikke er den måde man fremmer det nordiske samarbejde på

også en stor udfordring i vores lande

har været inde på det er vi altså nødt til at gøre noget ved på en helt anden måde for ellers brækker vores lande over vi bliver nødt til at sikre at vi har et arbejdsmarked med ordnede arbejdsmarkedsvilkår vi bliver nødt til at sikre at ordentlig løn at der er ordentlige arbejdsvilkår og at folk ikke kan blive groft udnyttet derfor foreslår vi

på svanemærket det mærke som er på en masse produkter for at vise at

er bæredygtige i forhold til miljøet men altså sagtens kan være fremstillet af mennesker under elendige vilkår det burde ændres så det også i dag kan leve op til at sikre at mennesker bliver behandlet ordentligt under fremstillingen af produkterne jeg tror vi kan lære meget af hinanden og at vi kan hjælpe hinanden meget i forhold til social dumping især hvis vi også får et tættere samarbejde med de baltiske lande og andre

gøre hvis ellers vi vil

et par enkelte ord om et par andre emner forbrugerpolitik har andre sagt noget om det bliver vi altså snart nødt til at finde en løsning på nu har vi diskuteret det i årevis uden at der er kommet andet end pæne løfter ud af ministerrådet og vi bliver ikke ved med at vente på at der bare

fiskeripolitikken bliver noget af det vi kommer til at bruge tid på i den kommende tid det er meget urovækkende hvad der sker også nogle af de tiltag eu er på vej med

det sidste jeg lige vil nævne er så

det bliver fremhævet i redegørelsen som noget positivt men problemet er at i og med at man har markedsgjort

risikerer vi altså at vi ikke længere har den politiske styring at vi ikke kan fremme den vedvarende energi som vi ønsker

det i stedet bliver atomkraft kulkraft

der bliver fremmet og der mener vi at vi bliver nødt til at gå ind og tage en politisk diskussion og politisk afgøre hvad det egentlig er vi ønsker at have af energiforsyning i fremtiden så der er nok

vi ses til sessionen igen om ikke så lang tid og det glæder jeg

centrale budskaber på dette område jeg tror alle ordførere er enige

det har til formål at gøre en positiv

det skal ikke kun være for særligt interesserede men det skal jo netop være for det brede flertal af nordiske borgere og virksomheder og jeg kan

den nordiske dagsorden bliver lidt mere sexy jeg kan bekræfte at herre høgni hoydals færøske samarbejdsminister har præcis

det nordiske politikområde mere sexy i den brede befolkning og det tror jeg måske vi alle sammen kan forsøge

masser af muligheder

det handler jo simpelt hen om at vi udnytter hele dette samarbejdes potentiale helt rigtigt og

tilpasningsparat

det jeg aktuelt har gjort her er at jeg på vores seneste møde på færøerne foreslog mine nordiske kolleger at vi giver det nordiske regeringssamarbejde et serviceeftersyn med

nævnt at formandskabet for nordisk ministerråd i to tusind og ti har været rigsfællesskabets

er sådan at vi har holdt møder i alle dele af riget og både færøerne og grønland har siddet i formandsstolen

må konstatere at formandskabet er forløbet planmæssigt vi har haft nogle meget klare pejlemærker det har været globaliseringsindsatsen og

flere her som fremadrettet også fokuserer på

noget at gøre hvad angår hele grænsehindringsarbejdet og det vender jeg lige kort tilbage til men for lige at sige et par ord om hele globaliseringsindsatsen

af det nordiske samarbejde i retning mod et bæredygtigt norden altså et norden med større slagkraft og med større potentiale til simpelt

at udlægge det som low politics eller high politics det er politik det er vedkommende politik og det er vigtigt at holde fast

end blot et mål i sig selv det skal give

men så sandelig også virksomhederne hele denne nordiske merværdi som flere af ordførerne også har været inde på

med denne globaliseringsindsats ønsker vi altså at styrke grundlaget for fremgang

i de nordiske lande til gavn for hele den nordiske befolkning og jeg konstaterer at globaliseringsindsatsen altså er kommet rigtig godt i gang

er blevet finansieret af de halvfjerds million

det er sådan at de nordiske statsministre senest understregede vigtigheden af denne indsats

i nordisk globaliseringsforum som blev afholdt i

tidligere drøftet nordisk råds repræsentation

oplyse at nordisk råd var repræsenteret ved rapportør per kristian foss

og foreningerne norden var altså også repræsenteret

ved kristina persson men temaet for hele globaliseringsforummet i snekkersten var som

af den konservative ordfører grøn vækst og statsministrene

og det andet om elsamarbejdet men herudover

nogle flere initiativer blandt andet topforskningsinitiativet inden for klima energi og miljø som er kommet rigtig godt fra start målet er

med løsninger på den globale klimakrises udfordringer og i det hele taget styrke norden som forsknings og innovationsregion private erhvervsvirksomheder har vist stor interesse for de fleste af de seks delprogrammer og på nuværende tidspunkt deltager erhvervslivet i halvdelen af projekterne både fagligt og økonomisk

vi bringer de bedste hoveder i norden sammen og på den måde bidrager til at løse de globale klimaudfordringer energi og transportinitiativet er også i fuld gang formålet med dette initiativ er at

og i det hele taget udviklingen af grønne drivmidler til transportsektoren første del som er visionen for elbiler er godt i gang og i næste omgang skal vi

bæredygtigt transportsystem i norden

i uddannelses og forskningsmiljøer ved at samle ekspertisen på små forskningsområder i norden der er altså kommet mange ansøgninger og det vidner jo om interesse

tegner godt sidst vil jeg gerne fremhæve det her fokus som mange af ordførerne også

gøre nordens kompetencer synlige i en globaliseret verden med stor konkurrence fra mange regioner der vil jeg da

expo to tusind og ti i shanghai hvor der blandt andet var ny nordisk mad fødevaresikkerhed en miljø og klimadag og så videre på dagsordenen i de forskellige pavilloner på på expo vi skal fortsætte det gode samarbejde om globaliseringsindsatsen vi skal simpelt hen bidrage til at udvikle norden i en bæredygtig retning

set de endelige resultater af dem endnu

peger i den rigtige retning og derfor ser vi jo frem til at holde fast i evalueringen af initiativerne globaliseringsindsatsen har for mig at se skabt nyt liv og fremdrift til det nordiske samarbejde og derfor ser regeringen meget gerne at den her indsats bliver videreført i de kommende år

lidt om grænsehindringer som flere af ordførerne også har nævnt det skal være let at krydse grænser i norden og når jeg siger krydse grænser

til at studere og i forhold til at handle ja der er fjernet mange nordiske grænsehindringer men vi kan komme videre og

skal vi også videre der er det sådan at vi her i formandskabet har taget initiativ til at grænsehindringer altså er på dagsordenen i hele to tusind og ti på alle relevante ministermøder i nordisk ministerråd flere steder er der

måske ikke helt så mange som jeg kunne have ønsket vi har særlig haft fokus på arbejdsmarkedet og på

lovgivningskonference i tivoli den sekstende sytten november og den handler om at få styrket det nordiske samarbejde i forbindelse med vedtagelsen af ny lovgivning og implementering af eu direktiver

vi altså søger at få forebygget nye grænsehindringer som flere af ordførerne også har nævnt kan være en udfordring i forhold til implementering af eu direktiver

løst nogle grænsehindringer

med kæledyr fra bornholm via sverige til resten af

sådan at det var et svensk krav at dyrene skulle have ormekur og

altså rejse under forudsætning af at de ikke er i sverige i mere end fire timer det kan man godt trække på smilebåndet af men jeg ved at det har været en virkelig hindring og besværliggørelse for rigtig mange familier der har skullet rejse med kæledyrene

set godt man kan sætte et positivt hak ved et andet konkret eksempel på en grænsehindring som vi har fået ophævet er

folk fra åland nu sidestilles med svenskerne på svenske universiteter

i september blev indgået en svensk norsk aftale om at svenske og norske taxifirmaer

fastholde fokus på det her arbejde og af samme grund har statsministrene

jo så også besluttet at forlænge grænsehindringsforums mandat

med nordisk råds budgetgruppe og modtog netop nogle meget gode og

regeringen og parlamentarikerne og derfor ser jeg frem til at vi på sessionen finder et kompromis som vi alle sammen kan være tilfredse med afslutningsvis

vil jeg selvfølgelig her takke formanden og den danske delegation for det gode samarbejde i det forløbne år under dansk formandskab i nordisk ministerråd det har været konstruktivt og det har været resultatsøgende og det synes jeg er

bedste af de nordiske traditioner værdigt derfor glæder jeg mig meget til at

her videreført under det kommende

bekræfte at en ministerkalender er meget meget hårdt booket og og at der er masser af

jeg skal ikke gøre mig til dommer over hvilke invitationer integrationsministeren vælger at sige ja tak til eller nej tak til jeg kan konstatere og det er også blevet nævnt i dag

indkaldt integrationsministeren i samråd

for at drøfte de her spørgsmål og det er da i hvert fald en vej at gå

nødt til at tage op over for den daværende statsminister at der var en række ministre der slet ikke deltog i ministerrådsmøderne det blev så indskærpet og jeg vil gerne høre om regeringens officielle holdning i forhold til ministre er at man skal indgå i samarbejdet med de nordiske politikere for det er ret afgørende hvis vi skal have

vi implementerer forskellige direktiver

er grænsehindringer som vi ikke kan slippe af med men så kan vi da i det mindste

man som borger i sit forsøg på at bevæge sig frit omkring er oplyst om

hindringer eller særlige veje man i givet fald

i redegørelsen står der nordplus rammeprogrammet var præget af konsolidering og intentionen om at understøtte strategien for ministerrådet for uddannelse og forskning samt indsatsområderne i det danske sektorprogram for uddannelse og

meget bredere de kan jo meget mere end det der står i redegørelsen og derfor vil jeg gerne høre hvordan ministeren ser på vigtigheden af den folkelige forankring og jeg vil gerne høre om ministeren måske kunne være positiv over

det her med at komme med en mere detaljeret redegørelse om alt hvad der

gå ind i en konkret sag

form for respekt for at nordisk råd er en

samarbejder i de fora vi nu engang er forpligtet til at samarbejde i eksempelvis i de forskellige ministerråd hvor

måske var manglende deltagelse manglende opbakning på

så indskærpet og i alle de formelle

hvor vi samarbejder i det nordiske regi er

bidrager at man stiller aktivt op

møder i mere uformelle sammenhænge skal jeg

bero på en vurdering af den enkelte ministers

kaster mig selvfølgelig ind i den konkrete sag fordi jeg er helt klar over hvor diskussionen ligger hvor uenigheden ligger i forhold til hjemsendelser og så videre det her handler om at

er blevet bedt om at møde op i et samråd og hun møder

forbrugerpolitisk netværk

at den uformelle embedsmandskomité som er nedsat altså hele nordkons fungerer

erfaringsudveksling om aktuelle forbrugerpolitiske spørgsmål og jeg tror at man skal tænke meget over

formelt råd igen det kunne jo i virkeligheden være en hindring for det

tværfaglige samarbejde der rent faktisk finder sted

hvis der var et egentligt ministerråd på området

hele det her fokus med at skabe den her nordiske merværdi

jeg mener ikke at vejen frem i det her netop skulle være at lave endnu

egentlig er til det tværgående samarbejde

jeg faktisk at nordkons i mange tilfælde kunne gå hen og blive en god model

er lavet fordi der har været nogle problemer nogle bureaukratiske problemer nogle

hvilket har betydet en lang række frustrationer og problemer for dem som søger miljøgodkendelser nemlig landbruget nu har vi jo gjort det at vi har forhandlet i et langt stykke tid for at nå frem til

nogle af de ændringer som er nødvendige

tror gerne at jeg inden jeg lige nævner hvad

har været et stort problem for os igennem de sidste par år hvor der har været ventetid på op til

på det her tidspunkt for det viser sig

man har fået lavet den sidste miljøgodkendelse

det er godt i første omgang nu skal vi have sikret at der også sker en forbedring af behandlingstiden altså en forkortelse af behandlingstiden for miljøgodkendelser i miljøklagenævnet

men det der er sagen i den her lovgivning er at

anmelderordning som gør at en lang række

blandt andet ensilagepladser og gyllebeholdere som ikke længere er inde i en miljøgodkendelsesordning samtidig kommer der en meget vigtig ændring nemlig at landmanden kan få lov

hvis man laver en større stald så dyrene får det bedre men ikke får flere dyr

miljøgodkendelse derudover er der

det har jo ikke nogen betydning for miljøet derudover bliver der en indfasningsordning indfasningsordning

betyder at man samtidig med at man laver den her indfasningsordning tager hensyn til naturen og miljøet derudover bliver der nogle enkelte stramninger på minkområdet hvor

for placering af nye gyllebeholdere på hundrede

der er over tusind m det betyder

tusind m alt i alt er det her nogle forbedringer som gør

få en nemmere administration i kommunen miljøet skulle blive sikret endnu mere og vi får samtidig lagt op til at der skal gøres en ekstra indsats for at

en lav sagsbehandlingstid i kommunerne og så skal vi gøre en ekstra indsats for at få nedbragt sagsbehandlingstiden i miljøklagenævnet det her lovforslag giver rammerne for en forbedret behandling af dem der søger en

ikke strammede nok op på miljøet som der var brug for

som var slapt og det var et

som var superbureaukratisk

det med miljøbeskyttelsen kan vi jo altid diskutere men jeg tror ikke at vi kan diskutere det med det bureaukratiske

at lave miljøgodkendelser på et fuldstændig håbløst grundlag derfor har ansøgningerne hobet sig op på skrivebordene rundtomkring i kommunerne og landmændene altså vores erhvervsdrivende har ikke haft mulighed for at kunne få en miljøgodkendelse igennem uden at det har taget både to og tre år

i to tusind og seks

en stor del af miljøgodkendelserne rent faktisk er kommet igennem

er at af de afgørelser der er kommet

til miljøklagenævnet det er de grønne organisationer som

som siger hov hov her er reglerne vist ikke overholdt

så får de medhold hver evig eneste gang

de fået medhold eller sagen er blevet sendt tilbage til ny behandling i kommunen det er et åbenlyst tegn på

samme siger regeringens egen

jo har været inde og påpege mange ting som har været problematisk i den her lovgivning

det er den eksisterende lovgivning vi har stået med

og glade var vi i de små hjem da vi fandt ud af at nu skulle denne her lov endelig ændres nu skulle vi få en bedre lov men

tvivl om en ting er at man kan blive nedslået når man starter med at læse et høringssvar og jeg synes

det er ret kendetegnende for hvor bureaukratisk det her

jeg står her med høringsnotatet det er det notat som er lavet i ministeriet og som skal forklare i nemt og let tilgængeligt

for alle borgere i det her land

som handler om revurdering der vil ikke

længere være krav om at lægge indfasningsmodellen til grund for ammoniakkrav ved revurdering det vil fremgå at ved den regelmæssige revurdering hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser vil revurderingen skulle ske under iagttagelse af den almindelige proportionalitetsafvejning med udgangspunkt i vilkår om bat

og fatte en bønne af hvad det er der står men det er altså det mest let tilgængelige materiale vi har om

oppositionspolitiker begynder at læse meget grundigt hvad der står

at der bliver lavet afstandskrav for gylletanke til vandløb

er tilstrækkeligt der er ingen tvivl om at det vi gerne vil have er

hvis der sker noget med en gylletank og den springer læk

en fysisk barriere en jordvold eller lignende så al gyllen ikke kan løbe ud i vandløbene og kvæle

et stort uheld her i sommer det er en kæmpestor potentiel katastrofe der kan ske rundtomkring og som sker hver eneste sommer i vores vandløb vi ville gerne have at det gamle udstyr skulle skrottes så man

så vi havde noget at lære af vi ville gerne have strammere sanktioner vi ville gerne have at man på hver bedrift sikrer sig at

en beredskabsplan hvis uheldet skulle være ude og vi ville gerne have nogle ekstra krav om overførsel mellem tank og vogn det kan vi ikke få det har vi i hvert fald ikke fået indtil videre og det er nogle af de ting vi

ind til anmeldeordningen for frivillige miljøgodkendelser på gylletanke og dyrevelfærdsmæssige

man vil have stramninger

gang på gang det der sker fra socialdemokraternes

regeringen og dansk folkeparti sammen med de radikale i det her tilfælde

vil være godt for miljøet vi kan sagtens kvæle landbruget hvis

derfor ønsker vi i dansk folkeparti også at vi får løsnet op

nogle af de uhensigtsmæssige ting vi har påført dette erhverv blandt andet er

hvor man hænger fast i systemet det kan simpelt hen ikke være rigtigt

ikke kan få et svar på om man nu kan udvide eller

og at man kan få sendt en afgørelse ud til de folk der har klaget

lave bedre dyrevelfærd uden at skulle igennem et bureaukratisk system som koster rigtig mange penge

forbedringer for dyrene og det er utrolig godt altså en bedre og smidigere godkendelse

miljøgodkendelse på så er der en anmeldeordning og

noget der går igennem systemet uden at skulle vente

samme betingelser og krav som

er stillet over for hvorfor skulle minkavlerne være bedre stillet på det område det er meget fornuftigt at man ligesom strømliner det her så vi må sige

med gyllebeholderens placering er det

godt at man placerer en gyllebeholder lige ved siden af et åløb

man så kan gøre stor skade på naturen det skal man selvfølgelig tage hensyn til og derfor er det meget godt at man får den her

så alt i alt synes dansk folkeparti

kommet et lille skridt videre på det her område men der er stadig væk masser af ting

lige forhold når vi sammenligner os med de andre lande på det er for nogle teknikker og nogle

til konkurrencen vi skal passe på at vi ikke presser det her erhverv

at mange af de her landbrugsejendomme vil udflage til andre lande og produktionen dermed forsvinde

dansk landbrug gerne i dag i stedet for i morgen det går vi ikke ind for i dansk folkeparti vi vil gerne give

vil gerne give gode forhold for de erhverv der selvfølgelig er en nødvendig del for netop

dansk landbrug i danmark i samarbejde med naturen jeg er ikke spor i tvivl om

landbrugsområdet så vi ser frem til de

jeg er utrolig tilfreds med det indlæg vi lige har hørt jeg synes

og det synes jeg står i grel kontrast til det vi lige hørte fra fru mette gjerskov som var en strøm af ord som blev slynget ud til højre og venstre og som i bund og grund slet ikke handlede om sagen dette dette lovforslag lægger op til at man på mange områder

gavner miljøet men samtidig er der den klare fordel

så vores landbrugserhverv langt hurtigere kan komme videre med planlagt byggeri og planlagte miljøforbedringer samtidig hilses det velkommen at afstandskravene

let kunne gennemføre miljøforbedrende tiltag som etablering af

ensilagepladser og gyllebeholdere

landmanden vil langt hurtigere kunne gennemføre tilbygninger som har til hensigt at gennemføre velfærdsforbedringer for dyreholdet men som ikke medfører yderligere miljøbelastninger

der er med lovforslaget lagt op til at skærpe kravene om begrænsning af ammoniakemission til luften i nærheden af

områder det hilses meget velkommen da der på mange overdrev findes særdeles nitratfølsomme planter som ikke tåler meget nitrat i luften dette lovforslag vil således gavne biodiversiteten hvilket klart

kom fra sfs ordfører om at det er vigtigt at se på hvad det er for naturtyper man har man har med at gøre men omvendt

uanset hvor meget erhvervet ellers vil forsøge sig med

derfor også min bemærkning om at man skal kigge meget på hvad det er for nogle naturtyper man har med at gøre og

hvor de mest følsomme områder er

følsomme områder skal beskyttes så er jeg også enig i det med den samlede samlede emission men men

i den forbindelse vil jeg også gerne at man fremadrettet begynder at kigge på ikke bare hvad der kommer op men også

er der kommer ned og simpelt hen ser

det tror jeg vil give et godt arbejdsredskab fremadrettet

får gavn af det

dyreenheder til de fem og tyve dyreenheder så sammenlagt

en stribe forbedringer og forenklinger

er ikke én i det konservative folkeparti som ikke ønsker at gavne miljøet men vi

eventuelt måtte mene eller ikke mene om det her

det ud til at puklen af miljøsager stort set er udryddet og det vil altså sige

regeringens side har gjort ikke så lidt for at få det her til at være til gavn

synes jeg man skal tænke sig rigtig godt om og se om om

får den ønskede effekt ved at pålægge disse restriktioner men jeg er enig i

og de naturområder hvor der er en stor diversitet skal vi

der slet ikke være diskussion om men andre steder hvor man måske ikke får så meget for indsatsen

jeg bare hvis det er så svært så lad

følsom natur jeg er fuldstændig enig

er diversitet og

beskyttelsesværdige områder kan der slet ikke være

om at så skal de også med på vores kort ingen tvivl om det men men jeg vil godt lige give

det kunne godt være der var nogle steder hvor det måske ikke var så vigtigt

rigtigt at

det er så også noget vi skal gøre på sigt i samarbejde med erhvervet jeg tør slet ikke tænke på hvilke problemer det vil give erhvervet

vådområderne som jeg ser det lige nu vil det være stort set umuligt uden uden at landbruget vil komme til at lide meget meget

venstre støtter lovforslaget om ændringer i husdyrloven

gyllebeholdere og ensilagepladser med lovforslaget vil en sådan ændring kunne gennemføres med en anmeldeordning der sikrer den nødvendige miljømæssige vurdering af ændringen lovforslaget giver desuden mulighed for at indføre en anmeldeordning for ændringer som følge af dyrevelfærdsmæssige krav alt dette kunne være vedtaget allerede før sommerferien men lovforslaget har altså på ministerens foranledning modnet henover sommeren radikale venstre vil benytte denne lejlighed til at argumentere for

får en skærpet bevågenhed i loven og i praksis det er heldigvis lykkedes at opnå enighed med forligsparterne herom og det betyder

vi glæder os også over at lovforslaget for alle typer husdyrbrug stiller krav om en mere sikker placering af gylletanke i forhold til vandløb og søer radikale venstre er af den opfattelse at de foreslåede lovændringer klart er til gavn for miljøet samtidig med at landbrugserhvervet og kommunerne kan

af en række forenklinger vi anbefaler på den baggrund

regler vi mener dog slet ikke

og i vore nabolande og mod nedfald af kvælstof fra produktion af husdyr i danmark forslaget kompenserer heller ikke for konsekvenserne af liberaliseringen af landbrugsloven der fulgte af aftalen grøn vækst det vil sige at dette lovforslag ikke ændrer ved vores vurdering af at aftalen grøn vækst samlet set vil føre til dårligere naturbeskyttelse i danmark fordi der er stor risiko for at husdyrholdet i danmark ikke bare

men yderligere kan forøges enhedslisten vil i det videre arbejde koncentrere sig om følgende forhold sker der med vedtagelsen af dette lovforslag reelt en indskrænkning af kommunernes muligheder for at begrænse ammoniakudslippet

steder i landet vil se en negativ effekt på natur og miljø og hvordan kan vi så sikre os at det ikke sker hvad bliver konsekvenserne for det økologiske landbrug

i særlig sårbare og plejekrævende områder produktionen er mindre intensiv der må ikke anvendes sprøjtemidler der må ikke anvendes letopløselig mineralsk fosforgødning og anvendelsen af kvælstof er mere restriktiv det er derfor nødvendigt at sikre at vi får et overblik over hvad dette lovforslag vil have af konsekvenser for den økologiske produktion

forbedringer som tydeligvis viser sig i dele af dette lovforslag når det handler om den administrative håndtering for erhvervet her tænker jeg naturligvis især på anmeldeordningerne hvor det nu er muligt

dyretyper og indretninger hvis miljøbelastningen ikke overskrides

det imidlertid også vigtigt at kommunerne får så klare retningslinjer

administrationsgrundlag om man vil som overhovedet muligt når det handler om disse områder hvor der i kommunernes miljøafdelinger endnu ikke kan forventes at

eksistere de helt nødvendige spidskompetencer især hvis vi har med meget skønsmæssige afgørelser at gøre indtil videre ser det ud til at miljøministeriet er meget brede i deres tolkning

fra talerstolen tidligere at vi må have et mere præcist

karakteriseres som en mose og dermed kunne få store konsekvenser for erhvervet og hvor lille et krat kan blive karakteriseret som ammoniakfølsom skov og dermed reelt lukke for fremtidige udviklingsmuligheder jeg tænker hvornår er et krat en skov som kan tælle med under den halve hektar og ved man overhovedet hvor store arealer der egentlig er tale om kender man danmarkskortet for disse skæbnesvangre

bevoksninger som det jo godt kan blive for erhvervet det er spørgsmål der desværre fortsat blafrer i naturen hvis man kan sige det på den måde og før vi kan tilslutte os forslaget som helhed ønsker vi nogle valide vurderinger af hvilke erhvervsøkonomiske konsekvenser lovforslaget vil have for erhvervet herunder ikke mindst de eksisterende virksomheder som i dag ligger på en måde hvor det er umuligt at leve op til kravene på samme måde kunne vi også godt tænke os at man forholder sig til eventuel erstatningspligt når man begrænser et erhvervs udviklingsmuligheder på samme måde som det er tilfældet i forhold til naturbeskyttelsesloven men klarheden og konsekvenserne for erhvervet er det vigtigste og vi må jo

jordbrugserhvervene i dag uden at man hører postulater om at de er nødt til at bryde loven stort set hver eneste dag det er jo ikke sikkert at det nødvendigvis er bureaukraterne og politikerne

er meget tydeligt at der er et meget meget bredt spektrum når vi debatterer

og hele ønsket om at finde balancen her sådan

tingene går hånd i hånd lovforslaget her

er jo ikke nyt i den forstand at vi i det her forår har drøftet det mål og indhold som ligger i

vi har drøftet den forenkling vi ønsker for reguleringen af husdyrområdet og vores ambition om en høj beskyttelse af naturen og miljøet også i fremtiden det blev jo også fremhævet af

bente dahl der måtte læse op på vegne af herre johs poulsen og jeg glæder mig meget over at også herre johs poulsen er glad for at det her forslag nu bliver behandlet i folketingssalen jeg konstaterer også at han tager sit hverv som som forligspart meget alvorligt og dermed

allerede nu tage forskud på glæderne i nogle af de andre ting vi skal have fundet en løsning på

skridt tilbage og netop reflektere lidt over vores mål for reguleringen af hele husdyrområdet

gennemfører vi jo så en del af den samlede aftale grøn vækst tilbage fra juni to tusind og ni hvor vores mål

sikre at et højt niveau af miljø natur og klimabeskyttelse går hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig landbrugs og fødevareproduktion

her i foråret med det mål at forbedre landbrugets og fødevaresektorens vækstvilkår

har to helt klare primære mål nemlig at sikre en klar forenkling for erhvervet og for kommunerne gennem de her nye anmeldeordninger og samtidig

få sikret en nødvendig skærpelse af ammoniakreguleringen for netop at leve op til de kommende natura to tusind planer men på en enkel måde

for landmanden men selvfølgelig også for kommunerne og

klar forbedring i kommunernes sagsbehandling af ansøgninger om miljøgodkendelse igennem de fire år som nu er

siden den gældende husdyrlov trådte i kraft

er nogen her i salen som er uenig med mig

netop

væsentlig miljømæssig betydning kan blive friholdt for en unødig administration som vi jo må konstatere til tider har været noget besværlig så det handler altså her om at undgå at bremse erhvervets udvikling med unødig ventetid på behandling af ansøgninger samtidig med at

ressourcerne på at sikre miljøet

hvor der er al mulig god grund til det med anmeldeordningerne for ensilagepladser og gyllebeholdere gennemfører vi en forenkling som erhvervet længe har efterspurgt og som vi uden miljømæssige betænkeligheder kan iværksætte man kan sige det er en lavthængende frugt som vi så nu endelig plukker samme forhold gør sig også gældende for anmeldeordningen for bygningsmæssige ændringer med hensyn til nye dyrevelfærdskrav og her taler vi altså om krav som landmanden er forpligtet til at leve op til og som kan betyde at han er nødt til at udvide sit staldanlæg det betyder på ingen måde at han sådan kan komme

at opføre nye store staldanlæg uden en miljøgodkendelse men det betyder

dyrenes velfærd lever op til de gældende krav

nogle ændringer som nu skal kunne gennemføres uden lange ventetider og uden unødvendigt

det staldanlæg landmanden har i dag kunne anmeldes uden at skulle igennem en lang godkendelsesproces jeg vil understrege at der med den ændring af bekendtgørelsen på området som jeg forventer skal træde i kraft samtidig med

til landskabet og til naboerne bliver sikret så jeg ser meget frem til at vi får gennemført den her forenkling det fortsat høje niveau

helt afgørende mål med det her lovforslag vi fastsætter nemlig skærpede krav til den tilladte ammoniakbelastning fra husdyrbrugene

med den skærpelse nedbringer vi påvirkningen af de her naturområder

vi altså sikre muligheden for at opnå den her

hvis vi ikke indførte en ensartet regulering på landsplan skulle kommunerne alternativt selv fastsætte de nødvendige krav til hvert enkelt natura to tusind område så der sikres altså på den her måde en mere ensartet og gennemskuelig regulering lovforslaget giver

lavere grænser for godkendelse for typer af husdyrbrug som er årsag til en særlig væsentlig påvirkning af miljøet og det

for pelsdyrbrug fra i dag fem og halvfjerds dyreenheder til nu fem og tyve dyreenheder og det vil altså give forbedrede muligheder for at regulere pelsdyrproduktionen og dermed den relativt høje belastning med særlig ammoniak og fosfor som vi har fra de

med lovforslaget også et afstandskrav

placeringen af nye gyllebeholdere på hundrede

med det afstandskrav kan vi bidrage til en større sikkerhed for at gylleudslip ikke forårsager alvorlig forurening af vandmiljøet jeg har også konstateret at der er et udbredt ønske om gyllebarrierer jeg har også givet tilsagn om at det er jeg rimelig aktivt i gang med at se på men afslutningsvis vil jeg understrege at det er en forbedring at reguleringen på husdyrområdet

husdyrreguleringsudvalget og det er netop et udvalg som skal komme med anbefalinger til forenklingerne til forbedringerne og i det hele taget til en bedre samtænkning af reguleringen af husdyrbrug

det er sådan at husdyrreguleringsudvalget inden udgangen af i år faktisk skal komme med en række anbefalinger så det ser jeg meget frem til jeg har faktisk store forventninger til udvalgets anbefalinger og jeg tror at det lige præcis er det vi har brug for i forhold til at få baggrunden for at skabe

med disse ord anbefaler venstres folketingsgruppe lovforslaget og glæder sig over det gode samarbejde med det grønlandske hjemmestyre også på dette område

høringssvarene vi finder det kun rimeligt at der gælder samme regler i grønland som i danmark dog tilpasset

også få erstatning hvis uheldet

tænker jeg på de selvstændige erhvervsdrivende som kan tilmelde sig

der bliver en mere ensartet udbetaling af dagpengebeløbene men vi fra dansk folkeparti vil også gerne se på

af lovforslaget

om hvordan det kan være at man laver en lov som giver grønlands

statskassen når jeg ser

staten så tænker jeg på den tomme trækasse der står i mellembygningen mellem christiansborg og provianthuset som sådan betragter jeg

som værende en del

to tusind og otte blev betalt et tilskud på nul

til gruppelivsforsikringerne og at den reelt opkrævede præmier kun udgjorde nul

når der reelt kun opkræves en præmie på nul

der er i underskud på den her ordning så mener jeg bare

have en principiel drøftelse af

selvstyre og varetagelse af egne områder

går hen og laver om på eventuelle præmieforhøjelser eller

har vi en ny sag og så er vi selvfølgelig parate til at

når det giver god mening og mere stabilitet

hørt herre lars emil johansens tale ved åbningsdebatten forleden aften

i og tager dybt afstand fra da jeg mener at hans udtalelser

og medvirke til et godt forløb for l seks til glæde for dem der måtte få brug for indholdet af det

senere lejlighed give endeligt tilsagn

med et kontor i nuuk som kan varetage de her ting så har vi ingen problemer

jeg mener bare at det er svært at forstå at man

i danmark det jeg ikke få til at hænge sammen og det er det jeg mener vi skal have en

i bemærkningerne til lovforslaget på side to og

hidtil har givet underskud og når man bare pålægger

men rent faktisk lægger kompetencen i grønland

finde sted i danmark når grønland en

det øvrige resultat af de mange års forhandlinger i selvstyrekommissionen blandt andet om hvordan

købet meget stærkt op om rigsfællesskabet

bemyndigelsen et sted og udgifterne et andet

sagen er behandlet i det grønlandske landsting og på den baggrund kan vi i sf

forhold dette gælder også for dette lovforslag lovforslag som vi støtter og som kun justerer på ganske få forhold dog er lovforslaget og godt for det tilpasset så det løbende kan justeres i forhold samfundsudviklingen i grønland det noteres med tilfredshed at loven indrettes i fuld overensstemmelse med de ønsker som de grønlandske myndigheder har og at der fortsat vil være en afdeling i nuuk som varetager området med en bemanding som kan varetage opgaverne til lokal tilfredshed

også bane vejen for en senere hjemtagelse når grønlands selvstyre træffer beslutning om det bindingen til den danske lov fjernes med vedtagelsen af l sjette forslaget er forhandlet med det grønlandske selvstyre

radikale venstre er det afgørende at det netop er det forhandlet med det grønlandske selvstyre og vi kan støtte

til lov der ligger og derfor vil vi heller ikke modsætte os det forslag der ligger men vi mener at der er nogle problemer i forslaget fordi det

den danske arbejdsskadelov

vi kan få en drøftelse i udvalget også med med de grønlandske repræsentanter det er blandt andet spørgsmålet om

altså utrolig svært at få anerkendt en erhvervssygdom som arbejdsskade også selv om sygdommen

at sygdomme der ikke står på fortegnelsen skal forelægges for erhvervssygdomsudvalget for så at blive anerkendt men det er arbejdsskadestyrelsen der skal beslutte om de kan

erhvervssygdomsudvalget og det skønner arbejdsskadestyrelsen næsten aldrig at en sygdom kan vi synes

grønlands selvstyre blive inddraget i arbejdet i forhold til erhvervssygdomme så det ikke er noget den danske arbejdsskadestyrelse alene afgør men noget grønlands selvstyre også er med inde over

noget af det vi også ser giver problemer

erhvervsevnetab inden en år efter anmeldelsen

ikke er stationær efter en år

og der mener vi altså at

andre bestemmelser her også i forhold

til grønland så er der spørgsmålet som også er omtalt i nogle af høringssvarene om tidsfristen for anmeldelse

bemyndigelse til enten beskæftigelsesministeren eller arbejdsskadestyrelsen

også noget af det vi synes vi skal se på under udvalgsarbejdet

jo alle steder bør være sådan at nærmere regler fastsættes efter aftale med grønlands selvstyre og ikke ensidigt fra dansk side så der er altså nogle ting vi gerne vil kigge lidt nærmere

loven er tilpasset de grønlandske forhold og med denne lov kan den grønlandske arbejdsskadeordning fremover tilpasses til forholdene i grønland på en hurtig og

løbende ændringer af reglerne har vi ikke med i den nugældende anordning det skyldes at anordninger af lovtekniske grunde

hvordan arbejdsskadeordningen i grønland skal indrettes fremover imidlertid har selvstyret

og det er derfor nødvendigt at indføre en lov for at vi

lovforslaget bygger på den gældende anordning det betyder at der ikke er tale om de store indholdsmæssige ændringer der er dog foretaget nogle få indholdsmæssige justeringer hvoraf jeg vil nævne tre for det første

gøres gruppeforsikring til en frivillig ordning det betyder at for eksempel fiskere og fangere

melde sig ind i ordningen hvis de ønsker at gøre brug af tilbuddet for det andet

indføres der en udvidet adgang til erstatning for udgifter til sygebehandling formålet er at få de tilskadekomne hurtigere tilbage på arbejde og for det tredje

indføres der en fast dagpengesats for alle i stedet for den nugældende som bygger på årslønnen det vil gøre det muligt at udbetale dagpenge på et

end efter de nugældende regler

der vil fortsat være en lokal administration i nuuk med personale der både taler og skriver grønlandsk det er arbejdsskadestyrelsen der

af arbejdsskadesikringen i grønland og det sker så samtidig med

ikrafttrædelsesdato nemlig den første januar to tusind og elleve

det træder i kraft skal ses som et ønske om at styrke og effektivisere

vil få tilbudt ansættelse i arbejdsskadestyrelsen lovforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med selvstyret og indholdet af lovforslaget afspejler selvstyrets egne ønsker til en arbejdsskadeordning for grønland og som blandt andet den socialdemokratiske ordfører fru julie

har der netop været fuld opbakning til lovforslaget fra selvstyrets side ligesom arbejdsmarkedets parter og de offentlige myndigheder i grønland har udtrykt deres tilfredshed med forslaget jeg kvitterer derfor også for

til det her lovforslag og ser frem til at vi selvfølgelig

at der overføres midler til det grønlandske selvstyre og så står der en lang remse om at når

elleve overtager administrationen forventes det at det kan tages inden for de samme rammer og med de tilsvarende bevillinger på finansloven som center for arbejdsskadesikring

arbejdsmarkedets parters indsats på arbejdsmiljøområdet omprioriteringen indebærer at branchearbejdsmiljørådene de såkaldte barer fremover skal udarbejde en årlig plan for deres aktiviteter som danner grundlag for det tilskud til rådene som udbetales af arbejdstilsynet på samme måde forenkles procedurerne for udbetaling af midler til branchemiljørådene så indsatsen i højere grad målrettes de enkelte virksomheder samlet set indebærer lovforslaget at midlerne til parternes arbejdsmiljøindsats reduceres med halvtreds

der er behov for en mere klar forankring af projekterne som barerne gennemfører det vil medvirke til at skabe kontinuitet og sammenhæng i aktiviteterne indsatsen skal i højere grad

målrettes de enkelte virksomheder og koncentreres om virksomhedsrettede aktiviteter herunder information og vejledning til virksomhederne om hvordan man lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav inden for de enkelte brancher samt om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i branchen der har været efterlyst både koordinering af partsindsatsen og styring og det løser vi her med dette forslag kommer den efterlyste koordinering

skal vurdere de planer som barerne fremover skal udarbejde som grundlag for udbetaling og tilskud og styring sikres ved at barerne alene kan iværksætte aktiviteter som er virksomhedsrettede herudover har parterne længe ønsket at få proceduren for udbetaling af pengene til barerne afbureaukratiseret det er imødekommet med at barerne ikke længere skal udarbejde konkrete projektansøgninger for at få udbetalt penge til deres aktiviteter fremover skal de enkelte barer udarbejde en plan for deres aktiviteter for det kommende år

det enkelte projekt men en årsplan der skal godkendes og som danner grundlag for en udbetaling der vil sikkert være partier i salen i

der umiddelbart ikke kan se formålet med disse ændringer men gennemførte evalueringer af barernes indsats viser at der er behov for en mere strategisk forandring af de projekter som barerne gennemfører blandt andet ved at skabe kontinuitet og sammenhæng i aktiviteterne for at reducere risikoen for overlap både i forhold til de forskellige projekter og i forhold til andre aktører på arbejdsmiljøområdet venstre og liberal alliance støtter de tanker og ideer der ligger i lovforslaget fra ministeren og kan hermed anbefale

og at ordføreren også er enig i at

her ting ude i branchesikkerhedsrådene

gøre mere og at indsatsen ikke

ikke i tilstrækkelig grad er målrettet arbejdsmiljøindsatsen ude på den enkelte virksomhed og det synes jeg er

det er ude på den enkelte virksomhed arbejdsmiljøproblemerne opstår

på grund af at man går på arbejde kunne det så ikke være snedigt

i det seneste år været et lille fald i antallet af arbejdsulykker men i

vi fjerner nogle midler men vi gør opgaverne mere virksomhedsrettede i stedet for at man sidder og laver en overordnet strategi

bliver det nu mere virksomhedsrettet og da det er ude på virksomhederne arbejdsskaderne opstår

vi tager nogle ud som vi bruger til at genoprette dansk økonomi således at vi sikrer at der fortsat er tillid til dansk økonomi vi går ind og opfylder de krav som eu har stillet til os og det skulle gerne sikre os at vi stadig væk har en lav rente i danmark der skaber vækst og udvikling men når det så kommer til arbejdsmiljø

kørt på et meget overordnet strategisk niveau nu går vi ind og siger vi vil have barerne til at arbejde virksomhedsrettet det skal være konkrete initiativer der skal komme den enkelte virksomhed til gode

det har vi jo et andet organ til det skal være en direkte målrettet indsats ude på virksomheden

med omtanke man skal bruge dem smart man skal bruge dem intelligent og når jeg siger det er

barerne som har virksomhedskendskabet at man skal sætte ind over for virksomheden det skal være konkrete initiativer ude på virksomhederne

ordføreren arbejdsmiljørådet som skal lave de overordnede og strategiske opgaver opgaver hidtil har vi i mine øjne haft to niveauer der mere eller mindre har lavet det samme men selvfølgelig kan en besparelse mærkes den kan mærkes men jeg mener at i og med at vi målretter indsatsen yderligere og satser på den

ryger ud af arbejdsmarkedet

med at forbedre arbejdsforholdene og sikkerheden

har betydet at der er blevet meget færre arbejdsulykker og mindre nedslidning

er der så ikke en risiko for at der er flere mennesker der bliver udstødt af arbejdsmarkedet og hvordan

den opgave de skal løse skal tilpasses den enkelte virksomhed der har et

det vil så sige at stilladsarbejderne og deres bar stadig

men det er konkrete løsninger tilpasset den enkelte virksomhed det er ikke nogle højtflyvende teorier vi har arbejdsmiljørådet til at gå ind og sikre at der

indsats på det overordnede niveau men når det kommer

udførslen skal barene træde i karakter

branchearbejdsmiljørådene hvor der sidder mennesker der har kendskab til den enkelte branche

en koordineret indsats med en god sikkerhedsuddannelse af stilladsarbejderne nogle gode sikkerhedsforhold som betyder at der er meget færre medarbejdere

hvordan skulle arbejdsmiljørådet få tid til at gøre det samme i alle de mange forskellige brancher der er

hvor er det intelligente henne

består det intelligente

vi har haft en situation

ikke har været virksomhedsrettet og da arbejdsulykkerne sker ude på den enkelte virksomhed

så den eneste intelligente her er åbenbart regeringen det forstår jeg

at man må målrette indsatsen yderligere og jeg fornemmer at når man siger

må man jo have styr på når man siger at man målretter

selvfølgelig vil det det men i og med at vi laver en omprioritering af indsatsen således at indsatsen bliver mere virksomhedsrettet så tror jeg at det

det er også en måde som parterne faktisk

og finansielle institutter og så videre stadig væk og fortsat vil investere i danmark kun på den måde kan man komme ud af krisen kun på den måde kan man sikre at den almindelige dansker har et arbejde at stå op til hver eneste morgen

i virkeligheden i virksomhederne og på arbejdspladserne men når så det kommer til at omsætte de store ord

det desværre slut i dag behandler vi et af de mest tåbelige forslag

her på christiansborg for at skaffe halvtreds million kroner til den såkaldte genopretningspakke tager regeringen og dansk folkeparti nu penge fra den indsats der gøres af arbejdsmarkedets parter for at sikre arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne alt andet lige vil det betyde at indsatsen bliver dårligere og dermed bliver der også et dårligere arbejdsmiljø flere fraværsdage flere arbejdsskader og så videre det kan såmænd ende med at det kommer til at koste mere end de halvtreds million

som regeringen tror den kan spare hvordan var det så lige med processen i det her forslag er parterne inddraget næh det er de ikke og det er vel nok et meget godt udtryk for den måde som regeringen arbejder på inddragelse og eventuelle trepartsaftaler

er noget der praktiseres når det passer regeringen det er ualmindelig uprofessionelt og særdeles uklogt det betyder da også at vi står med et lovforslag hvor ingen absolut ingen af de høringssvar der er indkommet er positive det er jo i sig selv ikke en rettesnor det ved jeg godt men lige netop i det her tilfælde burde det nok være grund til at man hæver øjenbrynene en lille smule ovre i beskæftigelsesministeriet branchesikkerhedsrådene gør en stor indsats for at gøre arbejdsmiljøarbejdet nærværende ude i virksomhederne

udarbejdelse af branchevejledninger forebyggende undersøgelser og opsamling af viden

andet lige blive beskåret når der fjernes halvtreds million

hvad er det

ikke længere skal gøres hvad betyder mere virksomhedsrettet indsats dækker det bare over at der skal spares og skæres ned det vil vi naturligvis gerne have afdækket under udvalgsbehandlingen

hvor tankeløse regeringen venstre konservative og dansk folkeparti er i socialdemokratiet er vi absolut ikke tilfredse med den måde at lave lovgivning på eller for den sags skyld den måde at spare penge på vi er ikke imod at der skal være effektiv drift men vi er imod manglende dialog og hovedløse nedskæringer og vi kan ikke

indsatsen fra arbejdsmarkedets parter med lovforslaget sker

betydning at der fremover skal ske en mere målrettet indsats vedrørende information og vejledning

ude på arbejdspladserne det skal også medvirke til at

i den forbindelse har vi mange gange haft svært ved at se hvad vi egentlig får

bliver smidt penge ud

for deres aktiviteter

grundlag for arbejdstilsynets udbetaling

og det skal medføre at indsatsen i højere grad bliver målrettet

ordningen som den er nu er for mange midler vi ikke har set nogen virkning af og det er ikke acceptabelt

indsatsen i forbindelse med arbejdsmiljø ude i virksomhederne indsatsen fra parterne indsatsen

arbejdet med det men at begynde at sige at det

ordføreren at

arbejdsmiljø og sikring af arbejdspladserne i danmark er godt nok

fjerne halvtreds million kroner fra indsatsen ved at ændre den måde

indsatsen vedrørende arbejdsmiljø skal ikke bare måles på hvor mange penge der bliver smidt ud

man sagtens omprioritere og omlægge indsatsen og få en

vedrørende information og vejledning om hvordan virksomhederne skal agere vedrørende arbejdsmiljø og det kan man ikke bare måle op i penge altså

rigtige vejledning den rigtige information den rigtige hjælp til at

det er det man kan måle men man kan ikke måle konkret

hvis man gerne vil have at mennesker skal få det bedre

på arbejdsmiljøindsatsen så vi risikerer at der er flere der kommer ud

intelligent at udsætte arbejdsmiljøet for en nedskæring og så risikere at flere mennesker kommer til skade

og så har sat ind med en samlet strategi for hele branchen er gået ud på virksomhederne

andre tiltag og dermed har nedbragt antallet af arbejdsulykker

det sagt at vi skulle være med til at betale over en bred kam

det og vi har også arbejdstilsynet der vejleder i hvordan

der er kurser vedrørende arbejdsmiljø men det ændrer jo ikke ved at

bliver en mere målrettet indsats vedrørende information og vejledning så virksomhederne kan

i skattelettelser som jo er gået til danske banks direktør og andre

end at forhindre at mennesker kommer til skade at mennesker bliver syge og måske ender

gå til at finansiere skattelettelser det

undvære midlerne når

kan klare sig uden de halvtreds million

det

lønmodtagerne og deres familier

som er dansk folkeparti venstre og de konservative som nævnt er halvtredstusind mennesker i

og det er et uhyggeligt tal det betyder at arbejdsgiverne svigter deres ansvar som er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø det står simpelt hen i arbejdsmiljøloven som vi behandler i dag og når det går så dårligt med arbejdsmiljøet er der så nogen som helst grund til at forringe arbejdet med at forbedre det

ikke vi ved alle sammen at problemerne med dårligt psykisk arbejdsmiljø er stærkt stigende og antallet af erhvervssygdomme og arbejdsulykker er kæmpestort hvert eneste kvartal laver arbejdstilsynet razziaer for at tjekke sikkerheden på de danske byggepladser og konklusionen er hver gang den samme danske byggepladser

må sf sige klart nej til

lovforslag et forslag som altså betyder at statskassen hvert år vil inddrage halvtreds million

der hidtil er blevet anvendt på bedre arbejdsmiljø af branchearbejdsmiljørådene der som nævnt består af både repræsentanter for fagforbund

det er som nævnt en halvering af den bevilling

man har så fundet på en masse varm luft for at

en besparelse der som det rigtigt er sagt

skal medvirke til at finansiere de skattelettelser som den borgerlige regering og dansk folkeparti har givet i tidens løb

er som det er sagt her fra talerstolen at der skal laves en mere virksomhedsrettet indsats jamen sagens kerne er at branchearbejdsmiljørådenes hidtidige indsats netop har været virksomhedsrettet

har været rettet imod den branche som rådene arbejder for og den beskrivelse som bliver givet heroppefra peger jo i retning af at man nærmest forestiller sig at branchearbejdsmiljørådene med halvtreds

til rådighed i stedet for

til rådighed nu skal ud på de enkelte arbejdspladser det er en fuldstændig urealistisk tankegang på baggrund af

ressourcenedskæring der nu sker jeg mener at der er tale om en systematisk og væsentlig forringelse af mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet og dermed også en væsentlig forringelse af mulighederne for at formindske sygefraværet formindske nedslidningen og formindske udstødningen fra arbejdsmarkedet den

desværre bliver vedtaget det er både menneskeligt forkert

og samfundsøkonomisk katastrofalt at man

ikke vil øge indsatsen for et bedre arbejdsmiljø

fremover få dårligere muligheder for at hjælpe arbejdspladserne med forebyggelse og det vil sige at arbejdspladserne alene bliver overladt til arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed og så de køb af rådgivning

man kan foretage på samme måde

vil man på virksomhederne opleve at man ikke længere kan få den samme høje kvalitet af branchespecifikke bud på hvordan man bedst tackler problemerne for eksempel tager hånd om stress får lavet en god sygefraværspolitik

lavet gode og brugbare arbejdspladsvurderinger

branchearbejdsmiljørådenes muligheder for at udarbejde gode og velbegrundede vejledninger til branchens arbejdspladser svækkes

at branchearbejdsmiljørådene fratages muligheden for at få kortlagt de her branchespecifikke arbejdsmiljøproblemers indhold deres omfang og deres udbredelse det bliver også svækket politisk set er det fuldstændig bagvendt at man gennemfører så drastiske ændringer i et af vore arbejdsmiljøredskaber uden at vide hvilken plan for arbejdsmiljøforbedringer frem mod år to tusind og tyve

planen for hvordan vi skal arbejde med arbejdsmiljøet for at forbedre det frem til år to tusind og tyve bliver debatteret for øjeblikket og der skal træffes beslutning om den til næste år næste år hvad betyder det

med overvejelser om de nødvendige værktøjer og de forskellige parters medansvar og så skal vi have lavet en eventuel udmøntning af en reform for eksempel vedrørende branchearbejdsmiljørådene det er grunden til at vi

træk forslaget tilbage drøft det med arbejdsmarkedets parter sammen med to tusind og tyve planen

er truffet beslutning her i folketinget om to tusind og tyve planen

overveje hvad der skal ske med branchearbejdsmiljørådene

siger de at de har utrolig stor nytte af det arbejde der foregår i branchearbejdsmiljørådene

ikke er regeringen har fremlagt nogle meget klare mål

overskrifter og neden under de overskrifter

er plads der er hvidt der står ingenting der er ingen bogstaver som har nogen reel effekt og det er jo uhyggeligt at tænke på at man kun på det principielle plan er enige om

på arbejdsmiljøområdet og at man ikke følger det op i praksis men det gør man ikke og det

her efter sommerferien så det betyder at udgangspunktet for os vil være at det er en af de besparelser som

er nogle

skal annulleres og pengene føres tilbage til

det fremgår faktisk som jeg nævnte af vores finanslovforslag som er fremsat her

efter sommerferien og det kan man se jeg tror det er på det sidste ark hvor der er en oversigt over de besparelser som

det er en helt igennem nødvendig og gennemarbejdet plan og med planen betaler vi den regning som den værste økonomiske krise siden den store depression har efterladt for at dæmme op for krisen pumpede regeringen en masse penge ud i det danske samfund faktisk er den danske regering blandt de regeringer i europa

er begyndt at stige

som regeringen har brugt til at øge både det private og det offentlige forbrug skal nu betales tilbage ellers efterlader vi regningen til de næste generationer sådan som socialdemokraterne gjorde det i nitten halvfjerdserne under

det vil vi konservative ikke være med til vi vil ikke gøre regning uden vært og derfor bakker vi også fuldt og helt op om den plan der blev lagt i foråret lovforslaget som vi behandler her

lægger op til at målrette indsatsen på arbejdsmiljøområdet mod en indsats i landets virksomheder og samtidig spare halvtreds

opgaver målrettes til virksomhedsrettede opgaver arbejdsmiljøet skal forbedres der hvor det findes i virksomhederne

arbejde afspejle sådan som en grundig evaluering fra to tusind og otte har påpeget evalueringen påpeger at arbejdet i branchearbejdsmiljørådene ikke altid medfører målbare forbedringer af arbejdsmiljøet det skal vi have lavet om på og med lovforslaget vil de opgaver som ikke direkte knytter sig til målrettede forbedringer af arbejdsmiljøet i de danske virksomheder således falde bort og det kan vi kun være tilfredse med for det andet lægger lovforslaget op til en mere målrettet prioritering af de mange penge som arbejdsmiljørådet og branchearbejdsmiljørådene hvert år bruger pengene skal målrettes mod at forbedre arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser derfor skal hvert branchearbejdsmiljøråd årligt udarbejde

det kommende års aktiviteter planen skal sendes til arbejdstilsynet som så fordeler pengene mellem de mange branchearbejdsmiljøråd det skal sikre at pengene bliver brugt så målrettet som muligt for mig er det helt afgørende at de mange penge som staten opkræver fra danskerne hvert eneste år bliver brugt så fornuftigt og fremsynet som overhovedet muligt og derfor synes jeg også at lovforslaget her er et fornuftigt og godt lovforslag

der lægger op til en omprioritering af arbejdsmiljøindsatsen så danskerne får mest muligt og bedst muligt

i høringssvarene

argument for at denne lovgivning

konservative og fru helle sjelle står her

vores frihed hos arbejdsgiverorganisationer således som man åbenbart gør fra

en anden opfattelse af de ting vi agerer som politisk parti og arbejder selvstændigt og fremlægger planer vi lytter

men det er altså os der i sidste ende træffer afgørelsen men

kunne godt tænke mig så at høre om om

ordføreren kan forklare mig hvordan det

kommer fra normalt er det jo præciseret nøjagtigt hvilke indsatser der ikke skal være og der står hvor meget

til at se på alle områder og gå dem igennem med en tættekam

ud af hvor man kunne spare nogle

faldet på det her område og

af parterne på arbejdsmiljøområdet ikke i tilstrækkelig grad

lave om på med det her forslag

har været medvirkende til at man har sagt er nogle ting der kan blive bedre her og der er også også på dette område nogle steder hvor man bliver nødt til at holde for

til at leve i mange mange år uden for arbejdsmarkedet først i flere år formentlig på diverse sygedagpenge kontanthjælp eller måske helt uden

hvorfor mener fru helle sjelle ikke at det er

er allersvagest i vores samfund derfor bliver vi også nødt til netop at være meget nidkære og se på de områder som vi har med at gøre og se

kan virke lidt underligt at man også siger at der godt kan spares nogle penge men det mener vi altså at det her område

en slags ulykker der sker i hvilke situationer

fået nedbragt antallet af arbejdsulykker mener de konservative at det er forkert brug af midlerne og hvordan mener man at et overordnet arbejdsmiljøråd bedre skulle kunne kende samtlige brancher i danmark

lave

om hvad de mål skal indebære som det også fremgik af det som jeg sagde

ville det ikke være mere naturligt at man først besluttede de langsigtede mål

branchearbejdsmiljørådenes rolle

i forhold til til det her det synes jeg kun er ganske fornuftigt som jeg også sagde i min indledning

behov for at gennemgå alle områderne med en tættekam det har vi også gjort i forhold til det her område og der har vi altså fundet at det er fornuftigt og

ideen i at branchearbejdsmiljørådene fremover ikke må lave oplysningskampagner over for branchen kan ordføreren forklare mig ideen i

branchearbejdsmiljørådene på

jeg mener det og skadeligt at det

plads til forbedring om man så må sige

her der er da ikke nogen tvivl om at vi selvfølgelig skal gøre noget mod stress og sygefravær og alle de andre elementer i det

ikke for at nedprioritere den slags områder det

så enige om at mener

har så gået hånd i hånd og

siger at der er nogle ting som de meget gerne vil have lov til at synes kunne være anderledes

med en opgave her som går ud på at vi er nødt til at

vi vil meget gerne have at vi stadig væk har en sund og en ordentlig økonomi det er også derfor at vi foreslår de her ting

leif lahn jensen tilhører en hel anden skole hvad det angår fordi der gør det ikke noget at man leverer regningen videre og siger nå ja

den betales eller ej er ligegyldigt men der deler vi

i sit økonomiske omfang

vi mener simpelt er uklogt at skære ned i arbejdsmiljøindsatsen når vi ved at vi i de kommende år skal gøre alt hvad vi kan for at undgå udstødning fra arbejdsmarkedet

det her kan virke som en beskeden

det område hvor arbejdsmarkedets parter spiller den største rolle og vi synes

kan se at vi i de kommende år kommer til at opleve gigantiske underskud på de offentlige budgetter og ved at det bliver nødvendigt at lave store arbejdsmarkedsreformer der gør at flere forbliver i arbejdsstyrken i stedet for at trække sig tilbage

bruger sin tid på at finde småtterier som de her halvtreds

i forhold til arbejdsmiljøområdet og de

indsatser der hidtil er blevet gjort

synes vi er uklogt samlet set må vi

vi havde hellere set at man havde betalt krisen med reformer i stedet for at gøre det ved at skære ned

det er man mener når man siger genopretning regeringen og dansk folkeparti prioriterer at de rigeste skal have skattelettelser

og til skattelettelser til de rigeste

bedst på arbejdsmiljøområdet

hvordan har det gavnet de mennesker der kommer til skade ved en arbejdsulykke

det er de unge der mister deres su og så måske ungdomsuddannelsen i stedet for

det er førtidspensionisterne der kommer til at betale

får en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet

har jeg altså svært ved at forstå og jeg er dybt uenig i at det er den vej

det samme i skat næste år som de betalte sidste år

milliard kroner mere ind i statskassen så vi

ikke behøvede at skære på arbejdsmiljøet

jeg med stilladsarbejderne

noget vi har diskuteret en del i arbejdsmarkedsudvalget vi har

har fået antallet af arbejdsulykker til at falde

hvorfor der skete de arbejdsulykker der gjorde hvad der skulle

er for en uddannelse de har lavet for medarbejderne så de kender noget mere til sikkerhed og så videre

men fordi de laver en analyse af den samlede branche og så sidder sammen både virksomheder og medarbejdere og snakker om hvad man kan gøre det virker

kommer til skade og mange flere bliver slidt ned

menneskelige lidelser og kommer til at koste mange penge over de næste mange år på de offentlige budgetter jeg kan simpelt hen ikke forstå hvordan man kan sige det er mere intelligent at

kan kende samtlige brancher på den måde som et

råd for hver branche kan og derfor er det her ikke intelligent som herre leif lahn

området synes det er dybt tåbeligt og jeg håber virkelig vi snart får et valg så vi

om genopretningen af dansk økonomi regeringen og dansk folkeparti finder at en omprioritering af arbejdsmarkedets parters indsats på arbejdsmiljøområdet kan bidrage til genopretningen af dansk økonomi baggrunden for den foreslåede omprioritering er at de midler der anvendes af parterne i

i tilstrækkelig grad er målrettet arbejdsmiljøindsatsen på virksomhederne og det er et problem det er nemlig på den enkelte virksomhed at arbejdsmiljøproblemerne opstår og det er også der de skal løses regeringen har derfor som led i genopretningsaftalen besluttet at omlægge og målrette branchearbejdsmiljørådenes indsats dermed sikrer vi at pengene fremover bliver brugt på en mere virksomhedsrettet indsats parterne har længe ønsket at få proceduren for udbetaling af penge til barerne afbureaukratiseret det har vi imødekommet med forslaget da barerne længere skal udarbejde konkrete projektansøgninger for at få udbetalt

kritiske høringssvar og dem har vi naturligvis lyttet til

efter den eksterne høring så barernes planer nu skal sendes til arbejdstilsynet i stedet for til arbejdsmiljørådet desuden har vi lovforslaget tydeliggjort hvilke opgaver barerne

fortsat vil være væsentlige aktører i arbejdsmiljøindsatsen og at en mere målrettet virksomhedsrettet indsats vil være til gavn for virksomhederne og dermed naturligvis også for medarbejderne jeg kvitterer for de bemærkninger der er kommet og har også noteret mig at et flertal støtter op

får en god udvalgsbehandling

baggrunden for at der kommer ændringer i det her er en undersøgelse

mangler

internationale finanskrise som overhovedet muligt og lad mig bare lige illustrere det ved et enkelt eksempel alle de tiltag som regeringen har taget sammen med dansk folkeparti i øvrigt har betydet at ethundrede og toogtyvetusind danskere er sluppet for

tillægger den lave rente så koster det jo altså penge og det er så de penge

vi finder via genopretningspakken

kommet i en situation hvor vi jo skulle

de penge og der er valget så blandt andet faldet på barerne her fordi vi netop

ikke fik nok ud af pengene det er årsagen til

penge som regeringen har brugt det mangler vi

lillebitte hul

er det derfra det kommer eller ligger der en reel beregning et ordentligt grundlag for

og så er den sag klaret sådan er det altså bare ikke i virkelighedens verden vil jeg vi lavede genopretningspakken kiggede vi naturligvis

det vil jeg gerne vedgå det gør det hver gang man

sparer men sådan er det nu engang

ligger at vi ikke fik nok ud af pengene

en besparelse på halvtreds million kroner ville være realistisk

også sørger for at få tingene tilrettet så de passer til virkeligheden

blevet lavet opgaver som man ikke har fået nok ud af og derfor

arbejdsmiljøråd som skal kende til samtlige brancher

der ser på er der noget vi kan lære her af den type arbejdsulykker der sker på alle virksomhederne i vores branche eller i hvert fald på en del af dem og så

fru line barfod så får fru line barfod det jo altså også nærmest til at lyde som om

ikke være slet så meget rettet mod udlandet og man skal heller ikke længere lave seminarer kun for sig selv er jo også noget af det man har brugt penge på så det er vel egentlig bare ret og rimeligt at skære tingene til

vi får brugt pengene på den bedst mulige måde

om nogen

af overhovedet

det men ministeren

vi tager det halve sådan

blev brugt rigtigt og godt nok derfor har vi vurderet at en halvering

man skal passe godt på pengene og i en tid hvor den internationale finanskrise buldrer ud over

også min forpligtelse som minister i en i en ansvarlig regering

kan det bare undrer mig lidt at herre leif lahn jensen indleder sit spørgsmål

for mig er den internationale finanskrise ikke bare

initiativer som regeringen har taget for netop

mindske de menneskelige omkostninger ved den internationale finanskrise hvis vi tager dem alle sammen er investeringer fremrykninger af investeringer udbetaling af sp fremrykning af skattelettelser og tillægger

er sluppet for at få en fyreseddel i hånden

en ansvarlig regering gør til herre leif lahn jensen

er det her en besparelse på godt halvtreds million kroner jeg mener ikke

at det kommer til at gå ud over medarbejderne på de danske virksomheder

alligevel resultatet er at det hele sejler med en aktiveringsindsats hvor folk skal lave

meningsløst og ydmygende sådan gik det med den sag hvor regeringen ikke

nemlig at arbejdsgivere og

de mennesker og de organisationer som kommer med høringssvar med hensyn til aktiveringsindsatsen

jeg spurgt sige ja jeg synes også

det skal der selvfølgelig gøres op med og det er derfor jeg har sat et aktiveringstjek i gang det er også derfor jeg

det vil herre eigil andersen også kunne opleve

derfor synes jeg alligevel at det kunne være interessant at spørge herre eigil andersen om herre eigil andersen kan garantere for at der aldrig nogen sinde skete dårlig aktivering før jobcentrene

to tusind og tre og to tusind og syv har betydet at det danske samfund får nitten milliard kroner mindre

har ministeren ikke tænkt over at det måske kunne

man havde undladt

ikke af den grund skattelettelserne var ikke ufinansierede herre eigil andersen

godt halvtreds million kroner på barerne

men det ændrer ikke på at en ansvarlig regering selvfølgelig som vi gør

for at afbøde krisen og for at gøre det så

på de ethundrede og toogtyvetusind danskere der er sluppet for at få en fyreseddel i hånden på baggrund af de mange initiativer vi

i regeringens økonomiske plan regner

hvis man skal bruge mere end dobbelt så meget som man gør i dag

ministeren siger at der er kommet en rapport som viser at der er nogle steder hvor man har brugt nogle penge forkert det siger ministeren

kan diskutere er der brugt nogle penge forkert et eller

det jeg stadig ikke har forstået

venstres ordfører siger at er en intelligent løsning det er intelligent at have ét centralt arbejdsmiljøråd der skal lave strategier for samtlige brancher jeg kan ikke forstå at det er intelligent jeg kan se at

vil blive meget glad hvis ministeren vil komme herop og forklare

mere intelligent at have ét centralt arbejdsmiljøråd der skal lave strategier for samtlige brancher i danmark end at have

jeg

af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage vi har brug for at styrke dansk økonomi det betyder at vi må bremse stigningen i de offentlige udgifter for at sikre en sund og holdbar genopretning af økonomien det er ikke fordi det er let eller sjovt at skulle spare fire og tyve milliard

dagpengeberettigede medlemmer af en a kasse og vil på den måde være berettiget til sygedagpenge regeringen skønner at ændringen reducerer de offentlige udgifter med cirka fem og tredive million kroner i to tusind og tolv og halvfjerds million kroner i to tusind og tretten og fremefter med lovforslaget vil regeringen samtidig harmonisere reglerne om udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage i dag modtager den sygemeldte ikke sygedagpenge på søgnehelligdage i de første tre uger af perioden hvor det typisk er arbejdsgiveren der udbetaler ydelsen med lovforslaget vil regeringen ensrette reglerne så retten til sygedagpenge på søgnehelligdage helt afskaffes det vil nedbringe de offentlige udgifter med fem og tres million kroner i to tusind og tolv og to hundrede og femten million

i to tusind og tretten venstre kan i det hele støtte forslaget og jeg har lovet liberal alliances ordfører at oplyse at også liberal alliance

der skal betale det er de ledige dagpengeretten er halveret arbejdsmiljøet skal også holde for det har vi også lige diskuteret og nu er vi så nået til de syge altså de svageste skal betale for at regeringen har soldet det hele væk

med sine venner i venstre konservative og dansk folkeparti om at det er en rigtig god idé at det er de svageste der skal holde for i samfundet når nu det er regeringen der har brugt pengene

bud på det er derfor vi har indgået aftalen om genopretning af dansk økonomi jeg har ikke set et tilsvarende ansvarligt oplæg fra

der har mulighed for at bidrage

nogle som os og andre som har

de skattelettelser som regeringen har sendt ud i samfundet

når nu kassen er tom at man

i stedet for at sende regningen hen i sygeværelset sendte den hen

fagbevægelsen og dansk arbejdsgiverforening skal skaffe

det har vi ikke hørt noget bud på endnu med hensyn til skattelettelserne

de jo været fuldt finansieret og de har faktisk bidraget

til syge mennesker siger man i skal bidrage ved at risikere at miste hele jeres indkomst det er et meget meget voldsomt bidrag til at betale for at nogle andre har fået skattelettelser hvordan er det venstres

er ramt af sygdom måske

fordi nogle andre skal beholde deres skattelettelser hvordan vil venstre

dansk folkeparti bare står og bralrer op om at de er de svages beskyttere

de vil hjælpe de syge og de svage men når det så kommer til stykket sidder de blot som en anden skødehund

på skødet af statsministeren men regeringen venstre og konservative og dansk folkeparti har virkelig gjort op med rygterne for med genopretningsplanen har de taget alle de onde rygter til sig og gjort dem til virkelighed jeg synes jo næsten hyklerisk at regeringen og dansk folkeparti i sidste samling stod heroppe

de kunne få forlænget sygedagpengene i op til seks og tyve uger og nu bruger de selv samme beslutning som argumentation for at forlænge beskæftigelseskravet

fodres med sin egen hale endnu en gang er det de svage der må holde for oven på regeringen og dansk folkepartis rødvinsskattereform og sløseri med samfundets penge og så for at gøre det helt perfekt

også lige retten til sygedagpenge på søgnehelligdage nuvel der er åbenbart trængt et enkelt signal ind i beskæftigelsesministeriet for pludselig skal der tilføjes et nyt stykke seks til § tretten i sygedagpengeloven således at alvorligt syge nu ikke længere skal generes af utidig og uværdig kontakt fra sagsbehandlerne i jobcentrene det har godt nok taget lang tid at vågne af tornerosesøvnen

blev behandlet her i salen masser af grumme historier fra dagligdagen ude i virkeligheden i kommunerne det der mangler er så hele aktiveringsdelen det vil jo stadig væk være sådan at kommunen får større refusion

hvis du er ny på arbejdsmarkedet og bliver syg

hvis du er løst ansat vikar har skiftende småjob opnår du aldrig at få den nødvendige anciennitet så du kan få sygedagpenge og hvis man så er syg på en søgnehelligdag ja så er det bare ærgerligt hvis man så er så heldig at være ansat i et firma der har en overenskomst der sikrer en nåh ja så skal arbejdsgiveren betale som det også beskrives i høringssvarene er det på ingen måde noget der giver arbejdsgiverne lyst til at ansætte nye

for der ligger en udgift og lurer fleksibiliteten forsvinder altså fuldstændig ud af det danske arbejdsmarked og det er jo galimatias når alle inklusive regeringen selv står og siger at der skal gang i beskæftigelsen

med den her lov slår regeringen og dansk folkeparti endnu et søm i den kiste som de er ved at gøre klar til at begrave den danske model i hvis man nu er så

får kommunen stadig væk kun fem og tredive procent i refusion også selv om man bliver sat på standby og lur mig

vil sætte en stopper for de uhyrlige historier om aktivering af alvorligt syge man skulle tro at regeringen og dansk folkeparti befinder sig på en anden planet for her ser vi endnu et lovforslag hvor

en eneste uden for christiansborgs tykke mure kan se fornuften i det der bliver foreslået socialdemokratiet og sf har en anden plan en fair løsning hvor det er bankerne og de rige der må holde for vi vil begynde på noget som regeringen har forsømt at tale med parterne ude i virkeligheden når vi skal lovgive på arbejdsmarkedsområdet og så vil vi først og fremmest afskaffe den helt urimelige varighedsbegrænsning på sygedagpenge når man er syg

sygedagpenge det siger sig selv og det gælder også i starten og når man er alvorligt syg skal man have fred så i socialdemokratiet kan vi

anbefale forlængelse af optjeningskravet eller bortfald af sygedagpenge på

noget vilje fra regeringen til at lade de alvorligt syge få et helle

har lavet genopretningsplanen det er regeringen og det må regeringen stå på mål

det indeholder en forlængelse af beskæftigelseskravet

og det får den betydning at de regler der er i dag hvor lønmodtagere er berettiget til sygedagpenge fra kommunen ændres fra tretten ugers arbejde med mindst en hundrede og tyve timers beskæftigelse til seks og tyve ugers arbejde med mindst to hundrede og fyrre timers beskæftigelse der ændres

med lovforslaget sikres det at muligheden for at få sygedagpenge modsvares af et krav om

det næste der laves om på

vedrørende sygedagpenge på søn og helligdage hvor der sker en ensretning af reglerne i dag kan man

sygedagpenge på søn og helligdage efter tre ugers sygefravær ændringen består i at der fremover

skal udbetales sygedagpenge til sygedagpengemodtagere på

hvor der som følge af en overenskomst sker udbetaling af løn til den ansatte idet arbejdsgiverens refusionskrav er et afledt krav det sidste punkt er en præcisering af at sygedagpengeopfølgning fremover kan ske telefonisk ved brev eller digitalt for eksempel e mail desuden præciseres det

opfølgning ikke kan ske ved kontakt til den sygemeldte skal det ske ved kontakt til læge sygehuslæge eller andre kommende forvaltninger for at skaffe oplysninger om borgerens helbred

det betyder også at når folk er alvorligt syge sættes de på standby og så skal der ikke ske opfølgning fra kommunens side det er

i forbindelse med genopretningen men jeg vil også benytte lejligheden til at sige at det er

ikke er helt så begejstret for de ændringer der sker men det er en del af genopretningspakken har

accepteret det og vi står selvfølgelig ved

svages beskyttere når bare de

altid når man forhandler

også i forbindelse med finansloven der er også noget dansk folkeparti må acceptere for at få noget andet igennem

af på et tidspunkt hvis hans egne drømme

at gå

ind der bliver peget på nu at man skal have mulighed for at være

ændret på refusionen hos kommunen altså hvis ikke man aktiverer får man fem og tredive procent refusion

der er det noget af det der indgår

i spil der vi skal selvfølgelig vurdere hvordan indsatsen fungerer og om det er den rigtige måde

det vil indgå i de forhandlinger

det er en nettobesparelse når man har taget hensyn til at der også nogle

nogle som ikke

nul kroner jeg vil gerne give også herre bent bøgsted mulighed for at tale

kommer ud på et arbejde

heller ikke få dagpenge ret kort efter man skal have været medlem af en a

forbindelse med sygedagpenge

rimeligt nok men

det ikke

er at de skulle komme igennem men vi accepterer at ændringerne

så mener jeg at det afgørende er

tre hundrede million kroner årligt netto

til den familie som mister de her

så hvis nu der ikke kommer så mange penge ind på sygedagpengene skal der så skæres mere

når man skal betale regningen for skattelettelserne til de rigeste at sige at det er de syge der skal betale

er er langtidssyge og det er mennesker som er kronisk syge og

sygedage der bliver ramt af det her forslag

lige stor løn uanset hvad man laver men sådan er virkeligheden ikke

end i usa fungerer det så det samfund som fru line barfod

det er derfor jeg foreslår at vi investerer i at få et samfund hvor mennesker har det

jeg igen hvorfor skal der skæres ned i de

at det gør ondt vi kunne høre før fra venstres ordfører at vi

hvordan er det herre

eller som ikke rigtig betaler til samfundet

jeg bidrager lige så meget til

at uddanne sig og det er forringelser over for

ikke skåret i nogen af overførselsindkomsterne

vi har fået ud af at være i forhandlinger med regeringen og

genopretningspakken vi har smidt

de dårligst stillede

er jeg klar over at herre leif lahn jensen ikke har opdaget noget

koncentreret sig om nogle forslag der

så er kommet igennem vi har sagt ja til

er så begejstret for men vi har ikke kunnet smide alt væk vi

den danske økonomi op jeg ved godt at herre leif lahn jensen

eneste løsning er at vi skal sætte skatterne op

med jeg ved ikke hvor mange milliarder

nok over hundrede milliard at tælle det hele sammen

så evig ret i det her lovforslag

medmennesker vi lever i en krisetid og en arbejdsløshedstid og når der kommer nye

de have svært ved at finde et job det kan måske blive til lidt løsarbejde hist og pist i korte perioder eksempelvis et vikariat på tretten uger tre måneder

får de fremover sværere ved at få sygedagpenge

mener jeg er fuldstændig urimeligt over for vores syge medmennesker og det er da højst besynderligt at det sorte trekløver dansk folkeparti venstre og konservative vil straffe de mennesker der viser initiativ ved at komme ud

desværre kun kan få nogle få timers eller ugers arbejde fordi arbejdsgiverne ikke tilbyder job nok jeg troede

der var en borgerlig dyd at man ville belønne mennesker som viser initiativ og vil påtage sig et stykke arbejde på arbejdsmarkedet

at det også er sådan at hvis man inden for de seks og tyve uger eksempelvis holder to selvbetalte

er der ikke længere tale om uafbrudt beskæftigelse i seks og tyve uger og det vil føre til at

sygedagpenge lovforslaget afskaffer også retten til sygedagpenge som det er nævnt for de såkaldte søgnehelligdage altså dage der normalt er hverdage men som er helligdage eksempelvis skærtorsdag langfredag og anden påskedag de tre dage vil som oftest ligge i den samme måned og jeg vil da meget nødig være den syge som så skal have udbetalt penge for den måned hvor det er påske

at der kun er fuld løn hvis arbejdsgiveren har ret til sygedagpengerefusion fra kommunen og det har arbejdsgiverne så ikke længere for så vidt angår søgnehelligdage

får fuld løn under sygdom af arbejdsgiveren

vil det gå sådan at arbejdsgiverne ved den næste overenskomstforhandling vil kræve at lønmodtagerne

skal betale for arbejdsgivernes ekstra udgift når arbejdsgiverne ikke længere kan få

for søgnehelligdage så det bliver under alle omstændigheder lønmodtagerne selv der kommer til at betale for det her så er det blevet nævnt af dansk folkepartis ordfører at det som er svaret til dem der mister de her

million kroner netto er at der er et fantastisk godt system for aktivering af syge i danmark som bringer de syge tilbage på arbejdsmarkedet jamen du godeste så mener jeg da ikke man har fulgt med i den debat der har været ikke mindst det sidste halve års tid om hvordan de aktiverer syge i danmark det er for eksempel noget med at mennesker der har en brækket arm

sat i aktivering som er helt unødvendig det er spild af penge men det er også noget med at langtidssyge bliver kastet ud i aktivering i forskellige former for arbejde eller aktivitet som de er uden chance for at kunne klare og som er fuldstændig upassende

købet er det sådan at der er en statslig skat på menneskelighed over for langtidssyge mennesker for selv om beskæftigelsesministeren og forligspartierne har lavet et system hvorefter en langtidssyg

det er upassende at vedkommende skal aktiveres

sættes på en såkaldt standbyordning men for kommunerne bliver det økonomisk straffet for hvis en sådan langtidssyg kommer ind under den fritagelsesbestemmelse mister kommunen refusion

været fem og tres procent med andre ord det er et umenneskeligt system

det bør laves totalt om og det fungerer særdeles dårligt så det er ikke noget at reklamere med

jeg sige at der ingen tvivl

at der er mange tusinde syge i danmark der vil blive ramt af det her lovforslag

derfor vil jeg runde af med at gøre ftf’s og

derfor stemmer sf imod

på arbejdsmarkedsområdet så

være hvis de har et eller andet synspunkt

lytte til det men jeg tror nu at fagbevægelsen vil være glad for at få det her ført tilbage og det er der altså også reserveret penge til så det er vores

regeringen og dansk folkeparti blev enige om

at vi betaler den regning som krisen har efterladt i modsætning til socialdemokraterne

mener regeringen og vi konservative at den regning

nogen sinde vil finansiere alle deres løfter hvis de kommer til det er noget af det der står hen i det uvisse men vi mener altså at en sund offentlig økonomi er en forudsætning for fremtidens vækst og velstand

vil der opstå usikkerhed om den samlede danske økonomi renten vil stige og pengene vil fosse ud af landet

er jo netop for at modvirke græske tilstande at regeringen og dansk folkeparti har lavet den her aftale om genopretningen lovforslaget om en ændring af lov om sygedagpenge indeholder tre punkter som jeg meget gerne vil komme nærmere ind på

til seks og tyve uger i dag er

optjene ret til sygedagpenge og det synes vi egentlig er ganske rimeligt et andet punkt er afskaffelsen af sygedagpenge på søgnehelligdage som er de helligdage der ikke falder på en søndag og der er seks

efter sygemeldingen med lovforslaget bliver det sådan at det gælder under hele

tredje punkt er en præcisering af fleksibiliteten i reglerne om den opfølgning som kommunerne

sygedagpenge hvis en borger er alvorligt syg skal kommunen sætte kontakten til vedkommende på standby altså vi vil mene at det skader mere end det gavner at forstyrre en borger der for eksempel lider af en dødelig sygdom det er også præciseret i lovforslaget ligesom det også er præciseret at kontakten til sygemeldte der i dag sker telefonisk fremover også gerne må finde sted via e mail eller via et gammeldags brev

ordføreren det med

skal ansættes er villige til at lade sig ansætte og

en konsekvens ude i virksomhederne altså at det kan blive sværere at rekruttere nye medarbejdere herregud det betyder ikke noget

forslag her i dag så synes jeg

før man optjener retten til sygedagpenge

men det er altså glemt nu kan jeg forstå

er ordførerens udtalelse om at det skader dem der er alvorligt syge hvis man ringer til dem hele tiden

man ikke tager skridtet fuldt ud og også ændrer refusionen kommunerne får jo stadig kun den lave refusion

det er helt rimeligt at meget alvorligt syge mennesker

aktiverer de meget syge mennesker

aktivering der foregår rundtomkring i kommunerne det forventer jeg mig meget af for

meget vanskelige situation vi har for øjeblikket med stor arbejdsløshed

at komme ud på arbejdsmarkedet de bliver straffet på den måde

til sygedagpenge efter det her lovforslag jeg forstår

at

kommunerne måske også kan give

netop et eksempel på at man er

nu siger ordføreren at

os at få nogle klare svar med hensyn til hvordan fair forandring en fair løsning og hvad alle planerne nu ellers hedder

og så ellers ellers klarer det hele sådan kan man jo

styre et land jeg er fuldstændig tryg ved den plan som regeringen har fremlagt også med hensyn til genopretningen

lige så langt øjet rækker men regeringen var ikke klar på det tidspunkt til at

man gennemføre en gigantisk spareøvelse en nulvækstpolitik over for kommunerne som allerede nu viser sig at slå fejl nationalbanken vurderer at der kommer til at mangle tretten milliard

regnestykke og så en stor spareøvelse hvor man havde luppen fremme som fru helle sjelle var inde på for at finde forskellige spareforslag

om at reformere efterlønnen at der jo

man for at raske og rørige mennesker ikke får et statstilskud for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn eller også havner regningen jo et andet sted i daginstitutionerne eller i ældreplejen

dermed også sagt at det har vi gjort i det radikale venstre

undskyldning der kunne passe til lejligheden og så score

sygedagpengemodtagere vi synes ikke at regningen for den økonomiske krise skulle havne hverken hos børnene i form af beskæringer i børnechecken hos de barnløse i form af nye gebyrer på kunstig befrugtning eller hos de syge i form af reduktion af ydelserne på sygedagpengeområdet

derfor må vi sige at det må man jo så gøre det ved

vi synes ikke at det er klædeligt og derfor stemmer vi også nej der er så en enkelt del af forslaget som handler om en præcisering af fleksibiliteten i reglerne om hvordan kommuner skal foretage en sygedagpengeopfølgning

udmærket præcisering den ændrer ikke noget substantielt på

lave den præcisering som en beskeden del af et

handler om noget helt andet nemlig de besparelser der skal gennemføres for at få genopretningsplanen til bare at hænge nogenlunde sammen men det skal ikke

faktuelt men men som kan være fornuftig nok men samlet set må vi altså sige at selv om vi stadig væk ser frem til forhandlingerne om

få rettet op på de fejl der er i sygedagpengeopfølgningsreglerne

indsatsen i forhold til arbejdsmiljø så flere mennesker kommer til skade og bliver syge

så det bliver sværere at få sygedagpenge og man risikerer at komme til at stå helt uden indkomst og måske få det endnu sværere og senere på

kommer til at betale regningen op til flere gange og det er så den holdning man har til hvordan samfundet skal hænge sammen det bliver jo tydeligere og tydeligere hvor

så mange som muligt kommer på arbejdsmarkedet

at sikre at også mennesker med psykiske lidelser kan komme på arbejdsmarkedet og skal prøve at sikre at mennesker med handicap kan komme på arbejdsmarkedet

rigtig mange af deres medlemmer fordi de ofte har en type job hvor de er på arbejde de dage og varetager nogle væsentlige funktioner men regeringen og dansk folkeparti synes åbenbart at det er bedre hvis de her mennesker overhovedet ikke er på arbejdsmarkedet det forstår jeg simpelt hen ikke

man så i det mindste skulle sige det ærligt i stedet for at stå og påstå et og så gøre noget helt andet samme holdning

så godt ud i medierne at dødeligt syge mennesker skal tvangsaktiveres

kommunerne bliver straffet økonomisk hvis

en eller anden gang om jeg ved ikke hvor lang tid hvor folk bliver sat til at finde indre fugl og andet

aktiverede bliver kommunen straffet økonomisk jeg kan simpelt hen ikke forstå hvordan man kan få det til at hænge sammen nu ved jeg jo at dansk folkeparti har erklæret at begrebet menneskesyn ikke findes og det kan være at venstre og konservative har tilsluttet sig den opfattelse at begrebet menneskesyn

men jeg vil jo altså tillade mig at fastholde at jeg mener at begrebet menneskesyn findes og jeg mener

afgørende når man ser på sådan nogle forslag her at man diskuterer

er for et menneskesyn vi har

at det er dem der har det allersværest

er allermest syge der skal bære de tungeste byrder eller synes vi tværtimod

noget hjælp og noget støtte

vi skal begynde at diskutere hvad det er for en vækst vi skal have i det her samfund er det en vækst i privatforbruget for de rigeste

så kan vi godt se i andre dele af verden hvad det er for nogle samfund det fører til eller vil vi have en menneskelig vækst

at investere i et samfund hvor der er tid til hinanden og tid til at alle mennesker kan få lov til at være med på arbejdsmarkedet og kan få lov til at bidrage det synes jeg ville være en rigtig god værdidebat at tage og det håber jeg at vi får mulighed for

lidt længere sigt det lovforslag som vi behandler her er en opfølgning på genopretningsaftalen

fra kommunen

få udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage med lovforslaget udvider vi kravet

beskæftigelse der skal ligge forud for sygefraværet dette beskæftigelseskrav hører til blandt de regler som fastlægger selve grundlaget for at opnå ret til sygedagpenge

vi et beskæftigelseskrav der siger

at det er en betingelse for at få ret til sygedagpenge fra kommunen at den sygemeldte før starten af sygefraværet har haft tretten ugers beskæftigelse vi foreslår at kravet bliver forlænget til seks og tyve ugers beskæftigelse forslaget om at forlænge beskæftigelseskravet hænger sammen med at vi løbende

man kan også udtrykke det på den måde at selv om vi nu udvider kravet til den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet

aktive tilbud til de sygemeldte også blevet udvidet i forbindelse med styrkelsen af den beskæftigelsesrettede indsats det forlængede beskæftigelseskrav skal også ses i lyset af at vi

for de sidste fire år hele tre gange har udvidet mulighederne for at sygemeldte kan få sygedagpengeperioden forlænget derfor synes jeg at forslaget skaber en øget balance imellem på den ene side det krav vi stiller for at man kan opnå sygedagpenge og på den anden side hvor længe man kan få sygedagpenge med lovforslaget foretager vi også en ændring i reglerne om udbetaling af sygedagpenge på søgnehelligdage altså de

sygedagpenge på søgnehelligdage når søgnehelligdagen ligger inden for de første tre uger af sygefraværet

sige i den periode hvor det typisk er arbejdsgiveren der udbetaler sygedagpengene først efter tre uger

at få udbetalt sygedagpenge på søgnehelligdage de nuværende regler betyder

det er sygedagpengemodtageren der går op i ydelse når sygefraværet rækker ud over de første tre uger det foreslås at ensrette reglerne ved helt at afskaffe

om disse dage falder før eller efter tre ugers sygefravær ud over de to forslag fra genopretningsaftalen er der i lovforslaget medtaget

også den radikale ordfører nævnte et forslag om at præcisere den fleksibilitet der er i reglerne

hvordan kommunerne skal holde samtaler som led i opfølgningsindsatsen over for sygemeldte jeg vil gerne takke for behandlingen af lovforslaget og ser frem til en god udvalgsbehandling hvor jeg også forventer

gør ikke noget at de syge og de svage bliver ramt det skal nok gå godt vi skal

jeg vil hellere spørge ministeren om noget helt andet

koster penge for ministeren eller for regeringen

handler om standbyordningen altså at alvorligt syge ikke længere skal belemres med

mig at spørge ministeren hvornår ministeren vil begynde at lytte en lille smule til

er vi som opposition

vil ministeren begynde at lytte til os når vi kommer med nogle gode argumenter jeg kan sagtens forstå at vi kan være uenige om mange ting herinde men jeg har en opfattelse af at den måde vi diskuterer politik på meget

de sidste år en eneste gang

ikke på trods af at man er enig i den her del tværtimod

vælger man igen den sådan lidt negative fremtoning og siger at

nu er det så for sent og at det skulle være gjort på en anden måde

præciseret over for kommunerne at det er meget vigtigt at man

det er også noget af det vi har diskuteret på flere samråd

at man kunne

ene handlede om sygedagpenge

imod det hvis det andet havde handlet om at nu ændrer vi på reglerne for hvordan man tager fat i alvorligt syge mennesker ude i jobcentrene

andre ord men det sagde jeg

så er problemet her er at incitamentet over for kommunerne jo ikke

sagsbehandlere stadig væk sætter alvorligt syge i gang med aktivering er netop at refusionen

derfor er det taget med her som en præcisering som jeg synes er helt relevant at tage med og nu var det her så også

få den præcisering lagt ind ind når vi nu alligevel skal diskutere lige præcis

er sagt er det altså også sådan at herre lennart damsbo andersens parti jo

i forligskredsen

naturligvis heller ikke på samme måde stille hverken krav

argumentere for sin sag og da jeg er sådan indrettet at jeg altid lytter også til folk jeg ellers ofte er uenig med lytter jeg naturligvis også til herre lennart damsbo andersen i den

positivt om et rummeligt arbejdsmarked

forringer muligheden for sygedagpenge for mennesker som har været væk fra arbejdsmarkedet i en periode og ind på det igen kan der meget nemt opstå den situation at arbejdsgiveren vil have modvilje mod at ansætte syge mennesker og gøre forsøget på at de kunne vende tilbage til et job

overenskomster hvori der jo står at man skal have fuld løn under sygdom men arbejdsgiveren kan med det her lovforslag ikke længere få sin refusion fra kommunen så har ministeren tænkt over

parolen om et rummeligt arbejdsmarked

og vejledning og det ved jeg er noget af

om man kan få råd og vejledning og dermed også den hjælp

menneske der ellers er på kanten af arbejdsmarkedet så jeg tror at herre eigil andersen vil have meget svært ved at kunne argumentere sin sag hjem ved blot at sige at

har gjort arbejdsmarkedet mindre rummeligt det tror jeg ganske

vil sige til sig selv at denne medarbejder måske ikke er helt ovre sin sygdom

betingelserne for at få refusion for sygedagpenge

den arbejdsgiver vil sige til sig selv

det tør jeg ikke og så undlader man at ansætte et menneske som faktisk har meget brug for

otte man trækker ud af skuffen at sige nåh hold da op nu er der blevet ændret på

det her menneske ind det er helt andre overvejelser der ofte gør sig gældende rundtomkring på virksomhederne det er også et spørgsmål om at man på mange virksomheder alvorligt det har vi jo faktisk se selv i krisetid

og det mener jeg altså bestemt

det her lovforslag isoleret

arbejdsgivere vil ansætte nogen eller ej at lønniveauet skal være lavere end det er i

så mener ministeren at er omkostningsniveauet fuldstændig

arbejdsgivere at have mennesker ansat der indimellem har nogle sygedage hvordan

og fru line barfods argumentation men det kan selvfølgelig være en fattig trøst i den her debat

er i tvivl om at hvis man som arbejdsgiver sidder og vurderer om man

og tage sit sociale ansvar på sig

ikke isoleret set det her lovforslag der

falder ud til den ene eller den anden side og jeg synes faktisk at det igen

krisen krisen for alvor brød løs selv mens virksomhederne havde det rigtig rigtig svært i danmark det er

har var der faktisk rigtig mange virksomheder der

sociale ansvar på sig og ansatte mennesker der var på kanten af arbejdsmarkedet derfor synes jeg altså det er meget meget svært at argumentere med at lige præcis det her lovforslag skulle gøre

et menighedsråd eller hvor det nu kan være henne og skal vurdere hvad

mener ministeren overhovedet

jeg forstår simpelt hen ikke at ministeren siger

sp udbetalinger fremrykning af investeringer investeringer generelt og skattelettelser og hvis man tillægger den lave rente

få betalt den regning der ligger

socialt ansvar eller det rummelige arbejdsmarked det har man faktisk først i det øjeblik vi får betalt den regning så er det rigtigt at hvis man ser helt isoleret

l otte som vi førstebehandler nu

men jeg kan bare sige at havde man ikke betalt regningen for den internationale finanskrise og genopretningen af dansk økonomi så ville det

arbejdsmarked så ja det er rigtigt det vil koste virksomhederne noget

på den måde at genoprettede vi ikke dansk økonomi

af optjeningsret til feriedagpenge for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte eller veu godtgørelse og afviklingen af statsligt tilskud til atp bidrag efterløn og fleksydelse med lovforslaget afvikles dimittenders ret til feriedagpenge det betyder ikke at nyuddannede mister retten til ferie efter ferielovens regler men alene at de for fremtiden selv skal optjene ferien ligesom andre på arbejdsmarkedet enten via arbejde eller ydelser fra a kassen eller kommunen

ikke tale om en ændring af selve feriedagpengeordningen da man stadig kan optjene ret til feriedagpenge på baggrund af udbetaling af for eksempel dagpenge og sygedagpenge lovforslaget indebærer alene en justering af mulighederne for at kunne holde ferie på det offentliges regning lovforslaget indebærer også at reglerne for feriedagpenge tilpasses for personer der modtager statens voksenuddannelsesstøtte eller veu godtgørelse fra a kassen i dag optjener de pågældende ret til feriedagpenge i de perioder hvor de modtager svu eller veu godtgørelse

denne optjeningsret der afskaffes med lovforslaget svu

veu modtagere vil altså stadig have ret til ferie efter ferielovens regler men fremover skal de pågældende selv optjene den økonomiske dækning af ferien enten på baggrund af arbejde eller modtagelse af for eksempel dagpenge med ændringen opnås samtidig en harmonisering af reglerne for personer under uddannelse så der gælder ens regler uanset om man får

endelig vil regeringen afvikle det statslige tilskud til atp

efterløn og fleksydelse det betyder ikke at muligheden for at indbetale

bidrag bortfalder men kun at bidraget skal betales af ydelsesmodtageren selv det er op til den enkelte at vælge at benytte sig af efterløns eller fleksydelsesordningen

derfor ikke grundlag for at staten medfinansierer bidraget venstre kan støtte forslaget og jeg har lovet liberal alliances ordfører at oplyse at

viser det sig så

ikke kan få feriedagpenge

er ordføreren ikke bange for at det

mange undskyldninger for ikke at tage en

ikke at det her forslag har nogen særlig betydning i forhold til det

men hvis man så viser det initiativ at man netop efteruddanner sig som herre leif lahn jensen også har været inde på sker der altså

i forlængelse af det vi også har talt om tidligere i dag

derfor synes jeg at det er et meget underligt system

til at tage noget efteruddannelse og

de skal bare finde en rig onkel der kan betale for deres husleje og deres mad i den periode

ordføreren at det er fremmende for at mennesker uddanner sig

også mennesker med handicap tager den særlige uddannelse med særlig voksenuddannelsesstøtte at man siger til dem

ikke de samme rettigheder som andre mennesker på arbejdsmarkedet i må gerne uddanne jer

man går ind i

vil have at vi gør er det et ønske fra samfundets side at man faktisk tager en uddannelse eller er det noget som man synes

noget som dem der har råd kan gøre men de andre

set helst lade være det er dér jeg bare ikke forstår venstres holdning når man åbenbart synes at dem der tager en uddannelse

holde en ferie som andre på arbejdsmarkedet selv om de har brugt flere år

vil lade de svageste betale regningen for de rigestes skattelettelser

man tager fra de svageste og giver til de rigeste tag bare efterlønneren som typisk ikke kan se frem til den store pension som i dag kan indbetale til atp

få det halve af staten det er dog kun to hundrede

om måneden men penge som vil betyde en del når vedkommende går på pension mennesker som i forvejen ikke får den højeste pension nu fjerner man den mulighed ikke ligefrem noget som formindsker uligheden hvad med de nyuddannede som med fordel kan få dagpenge kort efter de

uddannelsen hvis de melder sig ind i en a kasse nu vil man fjerne deres feriepenge da man mener at de skal sidestilles med dem som lige

men risikoen ved det kunne jo være at flere vælger a kasserne fra man kan selvfølgelig også tro at det er det regeringen ønsker

at bevare det fleksible arbejdsmarked selv om de jo praler af det alle vegne nu vil man så også tage feriedagpengene væk fra dem

som deltager i voksenefteruddannelse med statens voksenuddannelsesstøtte også kaldet svu eller

veuere kan være lønmodtagere der tager efteruddannelse det giver ikke mening at de optjener feriedagpenge når de er på deres arbejdsplads mens de ikke gør det når de er på uddannelse

ser jeg som et rent spareforslag jeg mener ikke

til så mange som muligt som regeringen jo også siger igen og igen

nogle som i forvejen ikke har ret meget og som virkelig kæmper for de muligheder de nu har hvad gør regeringen så de sender lovforslaget ud til en høring på fire dage man har kendt dette siden maj men alligevel får parterne kun fire dage til at kigge på dette lovforslag

ikke et udtryk for at man ønsker

mener at denne ændring vil skabe større ulighed et mindre fleksibelt arbejdsmarked og større uddannelsesefterslæb

et mere fleksibelt arbejdsmarked og at skabe større lighed og bedre og mere uddannelse

af feriedagpenge i forbindelse med

og veu samt kursusgodtgørelse

at man fremover kun optjener ret til feriedagpenge når man får løn udbetalt i forbindelse med beskæftigelse

dimittender skal ligestilles med andre hvad ferie angår i dag

skal have optjent ferie hos en arbejdsgiver for at få feriedagpenge hvilket

hvis man som arbejdstager ikke har optjent ferie skal

betale ferien det skal dimittender derfor også gøre fremover det sidste punkt er ændring af reglerne vedrørende atp

syv og halvfems trådte reglen i kraft om at efterlønsmodtagere frivilligt kunne indbetale til atp

blev fleksydelsemodtagere omfattet af de samme regler da der er tale om et valg for den enkelte om man vil indbetale til atp

er enig i at det ikke skal være

det er heller ikke alle der indbetaler til atp

da det jo er en frivillig ordning derfor fjernes statens tilskud men den enkelte kan fortsat vælge at indbetale til til

en række konsekvensændringer dansk folkeparti

optjent ferie i et år

holde ferie året efter det

gælder jo for unge der starter

erhvervsuddannelse det er først efter et år ude hos arbejdsgiveren at de

dansk folkeparti mener at det kun er hvis man har arbejdet et år at man skal have ret til ferie mens arbejdsløse folk der har afsluttet en uddannelse

inden for erhvervsområdet så har man

hvis man melder sig ind i en a kasse kan

og det er meget rimeligt dem på erhvervsuddannelserne

vej til at blive ældre alt efter hvordan man nu definerer det

haft den ordning at hvis de ville

så kunne de betale halvdelen selv og det

tredive kroner om måneden de her mennesker

slæbt mange af dem har ikke nogen arbejdsmarkedspension så jeg synes jo det har været særdeles rimeligt at de har få

store svimlende summer hvorfor er det sådan at

at de her efterlønsmodtagere skal have en

udsat for og det er mig simpelt hen en gåde

at de her efterlønsmodtagere

og ændre de regler og sige at det skal

trekløver og det eneste det drejer sig om

hvor meget man kan hæve skatterne

alle sammen kommer til at betale skatter og det er lige fra den lavest lønnede til den højest lønnede

det ikke finansieres bare ved at man indfører en millionærskat

man fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet man har ikke pligt til at søge arbejde

det må man ellers ikke når man modtager dagpenge medmindre det er for at søge arbejde i et andet eu land men her er pointen altså

kunne tage på ferie sammen med sin familie sin ægtefælle og sine børn selvfølgelig

det her sorte trekløver der fører en kulsort politik dansk folkeparti venstre og konservative indskrænke arbejdsløses ret til at holde ferie med feriedagpenge nyuddannede har hidtil haft ret til en kortere ferie med feriedagpenge efter nogle nærmere regler og den ret bliver nu afskaffet som om nyuddannede ikke også har behov for at kunne holde ferie sammen med deres familie i den her krisetid hvor der er ethundrede og femogtredstusind arbejdsløse når

tæller de aktiverede med opfordrer samfundet blandt andet arbejdsløse til at dygtiggøre sig og det er som jeg har nævnt tidligere noget af det konstruktive som man kan bruge en krisetid til

så imens som vi har været inde på statens voksenuddannelsesstøtte eller voksen og

godtgørelse og det er alt sammen på dagpengeniveau hidtil har sådan en uddannelsesperiode

jeg må gentage jeg fatter ikke en brik hvorfor i alverden skal man straffe dem der viser initiativ til at gøre noget konstruktivt og efteruddanner sig ved at fratage dem deres ret til feriedagpenge jeg forstår ikke det kan være rigtigt at det kan være borgerlig politik som jeg har nævnt troede jeg at det var borgerlig politik at præmiere et initiativ ikke straffe det sådan som det sorte trekløver dansk folkeparti venstre og konservative nu gør men deres veje er ofte uransagelige og særdeles underlige

et meget meget formelt argument der er blevet brugt det argument at ferieloven stadig væk gælder det vil sige at man stadig væk har ret til at holde en ferie det er et meget formelt argument som intet har med virkeligheden at gøre for enhver ved at det er dyrere at holde ferie

stadig væk betale sin husleje derhjemme man skal stadig væk have noget at spise og dertil kommer så at man måske skal leje et sommerhus eller at man

derfor har det jo ikke noget med virkeligheden at gøre at man så siger til mennesker

i indtægt det kan man jo ikke bruge til noget som det sidste punkt vil jeg nævne

skabe endnu større ulighed i alderdommen end den som allerede er der i dag

er som vi alle sammen ved en yderst beskeden form for pension og

selv at indbetale en hundrede og fem og tredive kroner om måneden og så skulle staten

blive lidt større end hvis man holdt op med at betale efterlønsmodtagere er som jeg også prøvede

i debatten ofte mennesker som har tjent samfundet særdeles godt så godt at de ofte er blevet slidt op efter mange mange års arbejde ofte har de haft et lavtlønnet job og et på mange måder utaknemligt job uden ret stor indflydelse på deres arbejdssituation de har brug for efterlønnen og nu skal de så straffes yderligere

når de går på folkepension

rimeligt og princippet i det her er at det er uacceptabelt at omkostningerne ved regeringens og dansk folkepartis genopretningsplan skal bæres af grupper i samfundet som i forvejen er udsatte grupper og som har svære vilkår for deres liv sf stemmer derfor imod

der ikke kan være til stede nu og sige at også det radikale venstre

den regning som krisen har efterladt os danskere med fordi regeringen valgte at føre en aktiv krisepolitik en krisepolitik

arbejdsløsheden er faldende og væksten er stigende

det første element en afskaffelse af feriedagpenge til

får op til femten dage med feriedagpenge det betyder altså at dimittender har lettere adgang

og det er hverken ret eller rimeligt vi konservative går ind for at målrette ydelserne til de svageste i vores samfund

har haft både evnen og viljen til at gennemføre en uddannelse betragter vi altså ikke som svage tværtimod er de

til når de dimitterer fra en uddannelse

i dag betaler staten det vil sige de danske skatteydere halvdelen af

gruppe selvfølgelig forudsat at den enkelte efterlønner eller fleksjobber selv vælger at betale den anden halvdel det vil stoppe med det her lovforslag og det er vi godt tilfredse med det virker ærlig talt lidt mærkeligt at staten ud over at betale raske og rørige tres årige for at gå på efterløn oven i købet belønner dem ved at betale halvdelen af deres

bidrag og forslaget vil også spare skatteyderne for en hel del millioner kroner det tredje element i lovforslaget er så en afskaffelse af den optjening af ret til feriedagpenge som

modtagere af svu voksenuddannelsesstøtte eller godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen og efteruddannelse veu i dag er sikret den nuværende ret til optjening af feriedagpenge gælder ikke for almindelige su modtagere og med forslaget vil det samme gøre sig gældende for modtagere af voksenuddannelsesstøtte den ligebehandling som det indebærer

samlet set er lovforslaget fra beskæftigelsesministeren altså efter vores opfattelse et fornuftigt og nødvendigt forslag som omsætter genopretningsplanen til konkret handling

til deres egen pension de får kæmpe skattefradrag

og ikke har noget som helst ud over folkepensionen også kan få et lillebitte tilskud til

pension synes man er fuldstændig urimeligt men det er

blandt

bare skal have mere og mere og mere at bankdirektørerne skal have en skattelettelse på en halv million er helt fint

være glade for at de ikke bliver flået fuldstændigt

holde en ferie uden nogen indkomst skal de da bare være yderst taknemmelige for

i ulandene skal de bare være taknemmelige for kan jeg forstå på de holdninger der kommer til udtryk her jeg har et konkret spørgsmål som jeg håber ministeren kan svare på

gerne høre hvad begrundelsen er for at man sendte lovforslaget i høring den enogtredivete august med en svarfrist til mandag den sjette september det har ikke meget med god lovkvalitet at gøre og jeg håber ministeren kan

undrer jeg mig meget over

rammer de mennesker der færdiggør en uddannelse

holde ferie medmindre de har nogle rige forældre der kan betale deres husleje og give dem tilskud til mad hvis de ikke har det har de reelt ikke nogen brug for at holde ferie synes man åbenbart det er ikke nok at

kan tillade sig at holde ferie

voksenuddannelsesstøtte fordi de har nogle særlige behov ofte fordi de har nogle særlige handicap der gør at de ikke

altså også at det er nogle af dem der skal være med til at betale

at få nogle svar på

rimeligt at det blandt andet er de mennesker der har handicap som skal betale

der blev sagt at det går mod lysere tider

er det der oplever de lysere tider

lysere tider for folketingsmedlemmer og bankdirektører og andre der får

pengene betalt af skatteborgerne og som kan regne med at

får en kæmpe skattelettelse de næste mange år fremover hvis denne regering fortsætter

ikke lysere tider for de syge de handicappede og de mange andre som man tager penge fra blandt andet med det her forslag så når man

det går mod lysere tider for de rigeste

vi har dermed taget et vigtigt skridt i retning af at løse de udfordringer det danske samfund står over for

kort og lang sigt vi har allerede før sommerferien vedtaget de øvrige og

i en samlet dagpengereform som indebærer en nedsættelse af dagpengeperioden fra fire til to år og en harmonisering

om afskaffelse af optjening

veu godtgørelse afskaffelse af feriedagpenge til dimittender og afvikling af det statslige tilskud

jeg vil gerne slå fast at der

det fremsatte lovforslag ikke er tale

at dagpengesystemets kompensationsgrad påvirkes der er tale om justeringer af mulighederne for at kunne holde ferie betalt af det offentlige de pågældende

ferie efter ferielovens regler men den økonomiske dækning under ferie skal som for andre på arbejdsmarkedet for fremtiden optjenes af vedkommende selv for eksempel på grundlag af arbejde eller arbejdsløsheds og sygedagpenge desuden

afvikles statens tilskud til betaling af efterløns og fleksydelsesmodtagernes

der er tale om en frivillig ordning

ikke er grundlag for at staten medfinansierer

som indtil første januar to tusind og elleve har modtaget svu eller veu godtgørelse

det efterfølgende ferieår efter de hidtil gældende regler

som er optaget i en arbejdsløshedskasse på grundlag af

to tusind og elleve efterfølgende

efter de hidtil gældende regler endelig

og fleksydelse først bortfalder for udbetalinger efter ikrafttrædelse den første januar to tusind og tolv jeg vil igen

og imødeser naturligvis den